anmeldelse uffe elbæk og carolina magdalene maier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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går

deles i to lovforslag

delingen af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget der stemmes derefter om det under a nævnte

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to stillet af det samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

er forkastet der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal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

jeg venter lige til alle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

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling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

på de nitten børnehjem som er beskrevet i godhavnsrapporten fra to tusind og elleve almindeligvis glæder jeg mig

at diskutere beslutningsforslag jeg synes det er en fest at komme op på folketingets talerstol og have en rigtig rigtig god debat

den jo er på et bagtæppe der er så uendelig trist at det er ganske ganske svært

at der er en alvor i salen

vi kan få debatten og diskussionen forslagsstillerne henviser til godhavnsrapporten fra to tusind og elleve som jo blot er en af flere grundige rapporter om fortiden på socialområdet som er blevet udarbejdet inden for de seneste år og fælles for rapporterne

at de har givet os en viden som på en og samme tid er meget meget ubehagelig

meget meget vigtig godhavnsrapporten beretter om

opvækst på nitten børnehjem som for manges vedkommende har været ekstremt ødelæggende og ekstremt smertefuld nogle er vokset op under forhold som vi set med nutidens briller finder fuldstændig uacceptable men selv om det på alle måder er uhyggelig læsning bidrager rapporter som godhavnsrapporten og anbragt i historien med en viden som skal sikre at vi ikke gentager

fortidens fejl for det siger sig selv at vi skal gøre alt hvad der står i vores magt for at andre børn og unge ikke ender i samme udsatte situation og vi skal naturligvis sørge for at de børn og unge vi som samfund må tage os af får den bedste hjælp og den bedste støtte til at komme videre i livet på en god måde uanset hvor frygtelige vi synes

det også vigtigt at huske på at det foregik i en anden tid det var en tid med et anderledes syn på udsatte børn ja det var i en tid med et helt anderledes syn på mennesker samfundet var indrettet anderledes og det var nogle andre normer der herskede det var en tid hvor både forældre og lærere lovligt kunne slå børn

et eksempel det kan være svært at sætte sig ind i

den slags naturligvis på ingen måde er acceptabelt derfor mener jeg heller ikke at regeringen kan påtage sig ansvaret for hvordan samfundet dengang var indrettet eller for menneskesynet for så mange år siden det er ikke et forsvar for det der er sket tværtimod

en erkendelse af at datidens syn på udsatte børn

som vi vanskeligt kan tage ansvaret for i dag lad os da bare sige det ærligt historien vil ikke forandres af en undskyldning historien vil stadig være den samme og lige smertefuld og lige forfærdelig

jeg så i øvrigt som en lille sidebemærkning blot nævne at skiftende regeringer har haft den samme linje i den her sag og det gælder både ministre fra v k radikale venstre sf og s en undskyldning giver bedst mening når den kommer fra den eller de der har begået en uret hvis man undskylder på andres vegne

risikerer man at en undskyldning bliver tom og

hul og selv om tanken bag beslutningsforslaget er sympatisk og vi alle sammen er enige om at det menneskesyn og det børnesyn der prægede den tid på ingen måde er acceptabelt

mener jeg principielt at regeringer skal afholde sig fra at undskylde på andres vegne det er regeringens holdning i danmark er det domstolene der afgør om staten har et retligt ansvar i konkrete sager og det betyder også at hverken jeg selv regeringen eller folketinget skal gøre sig til dommere over den slags det synes jeg

er fornuftigt det er derfor også glædeligt at forældelsesfristen i den type sager

at mennesker som dem der er beskrevet i godhavnsrapporten har mulighed for at søge retlig oprejsning afslutningsvis vil jeg slå fast at der

om at forholdene på nogle af de børnehjem der er beskrevet i godhavnsrapporten er helt uacceptable set med nutidens briller det er derfor også et fokuspunkt for regeringen

tidligere regeringer at vi tager ved lære af de fejl der er begået

det er også glædeligt at der siden hen er sket rigtig meget på det sociale område

der i dag er et helt andet fokus på børns rettigheder og ve og vel i nyere tid er underretningsreglerne

blevet skærpet hvilket hjælper os til hurtigere at finde frem til de børn som har behov for særlig støtte desuden har et samlet folketing jo vedtaget en tilsynsreform sådan at vi i to tusind og fjorten fik et meget skarpt tilsyn med institutioner og anbringelsessteder det er blot to blandt mange eksempler på tiltag

til formål at forbedre forholdene for de udsatte børn og unge godhavnsrapporten beretter om nogle meget meget tragiske skæbner

en historie som vi desværre ikke kan ændre

vil en undskyldning heller ikke ændre på det

arbejde på at forbedre støtten og fremtidsmulighederne for udsatte børn og unge

regeringens klare fokus dermed

forkert at løkke ikke gør det nu så uanset hvem der har siddet burde man have givet den her undskyldning det er

bare spørge ministeren om ministeren mener at det med datidens briller var i orden at begå seksuelle

men jeg fik det fysisk dårligt det er hård hård læsning det er

det vi vi så kan bruge det konstruktivt og positivt til

vi sikrer bedre forhold for nutidens unge dem vi i dag har et ansvar for

og der handler det jo blandt andet om at styrke deres rettigheder sørge for at vi tager os af dem på en god og ordentlig måde men en undskyldning

de her ting foregik var i orden

det her i salen hun erkendte at de overgreb som er beskrevet i godhavnrapporten også var ulovlige dengang og

og så er det jo regeringen på statens vegne påtager sig ansvaret

at der ikke blev grebet ind og at det oven i købet foregik på statslige institutioner det er jo det undskyldningen handler om

at anerkende at der er den sammenhæng men så må jeg spørge ministeren

andet ministeren sagde at en undskyldning

lindre noget kan ministeren så forklare mig hvorfor det har været så vigtigt for godhavnsdrengene at undskyldning mon ikke det skulle være fordi de oplever at det ville lindre noget og kunne ministeren så prøve at forestille sig

når nogen siger undskyld på statens vegne

det tror jeg egentlig også er blevet diskuteret her rigtig mange gange det som er mit perspektiv sådan som jeg ser

de minder de flashbacks hele den oplevelse fra dengang

og det er jo derfor at det vi kan bruge de forskellige rapporter der er udarbejdet til

imødegå at det nogen sinde får lov til at ske igen at der er børn og unge som bliver svigtet på tilsvarende vis vi ser jo sager der kommer

af og til med børn

og hvor der jo er lavet en række opstramninger

fjorten og frem og det er rigtig rigtig gode opstramninger men

at at man kan få alt til at gå væk vil jeg være varsom med

en undskyldning og så det retlige ansvar

hvad det handler om når godhavnsdrengene beder om en undskyldning det er rigtigt at de forfærdelige oplevelser de

væk og de er i de mennesker for altid men der er en ting vi kan fjerne og det er de menneskers følelse af skam og medskyld som opstår hos voldsofre

hvorfor gjorde jeg ikke noget ved det hvorfor kæmpede jeg ikke imod det kan vi løfte væk ved at staten giver en undskyldning og det er det

vil forsvinde der er intet intet der kan tage de minder væk der er intet intet der kan gøre den fortid god igen

i øjnene på folk hvis vi bilder os det ind jeg indrømmer at det er ganske ganske svært men jeg synes

vi ser jo faktisk at man nu kan fjerne den her forældelsesfrist med tilbagevirkende kraft

det bliver rigtig rigtig svært at få de sager som er

er nogen tvivl om men det er vigtigt

vores små søskende og vi skulle sidde over for hinanden

for den der havde lavet overgrebet var det jo en hårdere straf end hvis jeg skulle arbejde fjorten dage for

her er det staten som burde sidde over for de mennesker

selv havde været udsat for et rigtig ubehageligt overgreb af en eller anden slags seksuelt altså om det så er retssagen som dømmer

lavet overgrebet eller om det er den undskyldning som retsvæsenet i dag også arbejder med i mæglingssituationer

som ville skabe en mildnelse bør vi ikke gøre alt hvad vi kan og de fleste ville sige at en lille ting for staten

sige undskyld bør vi ikke gøre alt hvad vi kan for at lindre den fortid som de her godhavnsdrenge har haft på de institutioner som var statens og som også dengang var

ikkeretslige tiltag vi kan og er undskyldningen da ikke måske det nemmeste også for staten at

det vil jo stadig være de samme minder det vil stadig være de samme mareridt

jeg synes i virkeligheden for at være helt ærlig at

forsøger at stille en gruppe i udsigt at nu kommer der en undskyldning

skiftende ministre fra sf s radikale venstre konservative og venstre

man skal overveje med sig selv hvilken virkning det har at vi så tit har sådan en diskussion

alle de beslutningsforslag man vil

det mindste har ret til en undskyldning og man har jo blive klogere vi er blevet klogere i vores sociale system vi har ændret den måde vi behandler hinanden på

i retssystemet det er en anden måde vi behandler hinanden på og vi bruger andre metoder i dag for at give offeret nogle bedre muligheder jeg har meget meget svært ved at forstå at der skal gå så lang tid før staten det vil sige regeringen kan forstå

fint hvornår tager de andre partier

lad mig gøre det hvorfor er det så svært jeg kunne da forstå

blev trådt for nær men vi har med dynamiske ministre at gøre som kan sige undskyld

den viden som man bliver klogere med

fire og tyve timer før der er reageret på den underretning den kom jo af at der var for mange

vi har lige her i efteråret afsat fire og tyve million kroner til at styrke børns rettigheder

børn fortjener at blive hørt så med overgrebspakken hele børnepakken og hele måden man har arbejdet med

lige præcis møntet på at forebygge at sådanne overgreb finder sted og med det kan man jo godt bruge

aktivt til at lære af den og til at forbedre

vil ændre historien men det vil jo ændre noget for de ofre som er ramt af det her vi sætter jo også folk i fængsel og straffer folk selv om det ikke ændrer ved at der er blevet begået en forbrydelse og ikke fjerner den uretfærdighed som er sket

fordi det har en betydning blandt andet for dem som har været udsat for en forbrydelse

på ministeren

overgreb igen og igen og igennem mange år mens

af faldet fra har kæmpet for at få den her undskyldning det handler ikke om penge det handler om en anerkendelse af at de blev udsat for et overgreb og undskyldning fra den myndighed det vil sige staten som var ansvarlig for de overgreb

der gennem så mange år har været et så vedholdende ønske om det her fra de mennesker som er centrum for det

hele den diskussion om godhavnsdrengene gør indtryk selvfølgelig gør den da det

sige at der er forskellige holdninger til

for mig handler det om at lære af de grusomheder der fandt sted på godhavnshjemmet og de andre hjem og så indrette vores socialpolitik i dag således at det

ydmyget og så er der nogle for hvem

anerkender også at den her debat er hamrende svær at tage

nu for manges vedkommende ældre mænd

derfor handler det ikke om holde fast i fortiden det handler om det modsatte så vil

høre om ministeren er bekendt med nogle af de erfaringer man har i andre lande med at en stat giver en undskyldning det er i forhold til for eksempel oprindelige folk og den måde deres børn blev behandlet på i new zealand og der

de erfaringer hvor det faktisk haft en betydning ikke gjort et indtryk på

jeg ikke ønsker at lytte til godhavnsdrengene det er helt forkert altså det som der bare bliver problematiseret er at der er forskellige løsningsmodeller og jeg tror på at det er hamrende vanskeligt som regering at tage et ansvar for hvad der er sket i fortiden historien vil ikke forandre sig

eller nogen tryllestav der bare kan slette de

har et meget meget enkelt og meget direkte spørgsmål anerkender ministeren at der er en mulighed for at en undskyldning ville lindre den indre smerte som de mennesker har på baggrund af hvad de er

at det er meget vanskeligt som regering at undskylde

det er fuldstændig forfærdeligt hvad der skete men det er også vanskeligt at stille det der skete med datidens målestok over for hvordan vi ser på det med nutidens målestok

nu vil jo sandsynligvis

at få tilendebragt noget af den smerte

det kan vel næppe skabe nogen dårlig situation at prøve af

om om en undskyldning ikke kunne give den effekt som

minister og jeg må bare konstatere at skiftende regeringer med en række forskellige socialministre

set sig i stand til at kunne give den undskyldning det betyder ikke at anerkender at der kan være nogle

kan lindre men det som jeg holder meget fast i er

historien til at gå væk det får ikke minderne til at blegne det får ikke uhyrlighederne

og så er

afskaffede forældelsesfristerne ville være det der gjorde at man godt kunne

med at det går slet ikke og der er forældelsesfrister og erstatninger

typisk det der er kommet fra embedsværket når man ligesom

regeringsmagten og de ting er der jo ikke mere for de ting får vi på plads det stemmer vi

uge når vi selv får regeringsmagten på et tidspunkt hvor vi lader som om

på det ville være nu

simpelt hen ikke komme i tanker om et eneste systemargument imod at give den officielle undskyldning nu jeg har aldrig kunnet forstå det politisk

fuldstændig rigtigt som ministeren siger at det her er en position vi

løftede den her sag ind i sin tid som socialordfører jeg har aldrig forstået at det her skulle være så svært politisk men nu synes jeg så heller ikke der er noget systemsvar på det længere

ikke været tilladt at mishandle børn det har ikke været tilladt at begå seksuelle overgreb mod børn det har ikke været tilladt at man aldrig talte med børn i forbindelse med de tilsyn man

som statslig myndighed de ting har aldrig været tilladt og det vil sige at man svigtede sit ansvar

gå tilbage og se hvad lovens bogstav sagde dengang og det synes jeg ligesom er den ene del af det jeg har

at på de punkter hvor der er begået krystalklare brud på hvad myndighederne burde have gjort ja der kan vi da selvfølgelig gå ind og give en undskyldning for det der er sket selv om

vi taler om her vi taler om mennesker der går rundt ude på fortove og

som er en del af vores samfund og lever endnu og som stadig væk lever med de ar

dengang så mere historisk er det jo altså ikke end at det er ting der er til stede hver evig eneste forbandede dag for de mennesker vi taler om

sige i forhold til det ministeren siger med at det ikke giver nogen mening

visse straffesager spørger ofrene om de har lyst til at mødes med voldsmanden det er fordi det for utrolig mange ofre betyder

se voldsmanden ind i øjnene og høre ham sige det var forkert hvad jeg gjorde imod dig det må du undskylde det betyder mere end den straf som retssystemet har udmålt

med på at konservative oprindelig dengang vi begyndte at tale om den slags var noget hippieagtigt

den slags ting i vores retssystem men det er man dog kommet over og det er mange år siden jeg tror

er årtier siden at konservative folkeparti gik med på at det måske var en meget god idé at offeret skulle mødes med gerningsmanden fordi offeret

alle skilsmissebørn i danmark

når man ser verden i børnehøjde

begår man et seksuelt overgreb mod et barn eller udsætter man et barn for systematisk vold så vil det barn meget typisk tro at det er barnets egen skyld

af hele vores forståelse og viden om hvad

udsat for seksuelle overgreb eller vold når man er barn derfor synes jeg det er

en ualmindelig god idé at nogen går ind og påtager sig et ansvar at nogen går ind og siger der blev begået

om at få en undskyldning og at der er nogen der påtager sig et ansvar fordi det er en vigtig del af det at hele

et godt tidspunkt at gøre det

man også tænke at det måske kan være et forkert tidspunkt at gøre det på jeg skal selvfølgelig ikke sige at det er et meget forkert tidspunkt at gøre

i sving i forhold til det her

for rimelig kort tid siden det var så med nogle andre forslagsstillere vi ved også at der er blevet afsagt en dom ved østre landsret

været nogle meget lange og intense drøftelser om det lovforslag

justitsministeriet og med retsordførerne

at få kigget på hvordan vi kunne få lavet et andet system i forhold til

for nogle mennesker som har været udsat for noget som de fleste af os slet ikke har fantasi til

nu kan man så gå hen og anlægge en sag jeg

er mere det at man kan få prøvet sin sag ved en domstol jeg er helt sikker på at

der hos de involverede som har været udsat

for krænkelser er også de personer som har været anbragt på godhavn og uanset hvornår krænkelserne har fundet sted

men jeg tror altså også at hvis man bliver ved med ligesom

i såret så vil der slet ikke komme nogen helingsproces i gang

mener jeg så at vi netop har gjort ud fra det vi kan gøre i to tusind og atten ved

er meget alvorlige og der har jo gennem historien desværre fundet vanrøgt overgreb

det er jo desværre blevet begået af mennesker tæt på offeret og det er begået af personer som egentlig har fået

at tage sig af de her sårbare mennesker men som virkelig har forsømt den opgave

været nogle overordnede myndigheder som ikke har reageret

og hvornår de her krænkelser er blevet begået og når man sidder og kigger sådan lidt tilbage i historien

kan nævne grønlandseksperimentet i nitten halvtredserne mænd der blev deporteret til livø kvinder der blev deporteret til sprogø tvangsterilisationer det hvide snit og selvfølgelig også danmark som kolonimagt og slaveejer jeg mener helt klart det er mørke kapitler i historien

partier men også som folketingsmedlemmer

gøre alt hvad vi kan fra hver vores platform for at forhindre at historien skal gentage sig når det så kommer til det

med den officielle undskyldning

det ord mener dansk folkeparti at det ligger hos den til enhver tid siddende statsminister

har været mange skiftende regeringer der åbenbart har drøftet og prøvet at tage stilling til

vi har også hørt at der har været jeg tror det er seks forskellige socialministre siden to tusind og elleve hvor man rigtigt begyndte at tale om det her og

opfordring at vi som folketing ser på hvad vi som partier kan gøre for at forbedre forholdene for udsatte mennesker

det synes vi faktisk også at vi har været med til fra vores side vi har været med til det sammen med rigtig mange af folketingets partier

overgrebspakke og en tilsynsreform vi har været med til nu at kigge på forældelsesfristerne og så har vi også lavet forbedringer for handicappede som jo også er nogle af dem der har været udsat for overgreb heldigvis har

politisk enighed om det og derfor mener dansk folkeparti at

og hver vores position

ordføreren om ordføreren mener at godhavnsdrengene går og piller i deres sår når de ønsker den undskyldning for det gør de stadig væk jeg har været i kontakt med nogle af dem op til det her

beslutningsforslags behandling de er glade for at forældelsesfristen bliver afskaffet men de ønsker stadig væk den undskyldning så jeg vil bare spørge ordføreren mener ordføreren at når godhavnsdrengene ønsker den undskyldning og det er jo en af drivkræfterne for

siger hvad kan vi så gøre for at hjælpe de her mennesker som har været udsat for de her overgreb

enkeltparti er at vi har deltaget i nogle drøftelser om det her med forældelsesfrister l enogtredivete vi er med til at få det ført igennem og det kan jo gøre en mærkbar forskel

det vil regeringen ikke

sin stol når vi skal til andenbehandling af

har fru karin nødgaard muligheden for at

og så slutter

dansk folkepartis begrundelse

derfra man kan komme med den officielle undskyldning og der er det så at vi kan gå ind

men det ligger altså ikke på det det enkelte partis

regering så derfor kan vi

andet og det tredje og også en gang imellem sige at her går stregen

ikke får vores vilje så brager

mener at i den her situation hvor det ikke drejer sig om hele statshusholdningen der ryger ud ad vinduet økonomisk set men hvor det alene drejer sig om at få en minister til at sige et enkelt ord nemlig undskyld

for at sige at det er en rigtig rigtig god ting for det handler nemlig om at give noget ægte

man bliver ikke ansvarsfri fordi man siger

man tager et medansvar

hvis man ikke siger ja selvfølgelig skal der gives en undskyldning det mener jeg og derfor vil jeg gerne bede dansk folkeparti om at

så mener vi helt klart at den rette vej er at

det her som netop drejer sig om noget som vi måske ikke som enkeltparti og enkeltpersoner kan gå ind og tage et ansvar for

jeg faktisk gik ind og slog ordet undskylde op og hvis man går ind og gør det

der faktisk rigtig mange definitioner af det faktisk drejer

at man skal fratages noget skyld

at det kan jo ikke passe med det her på den måde

hvor der stod at det var et formål at man selv følte at man havde fået en form for tilgivelse

det det kommer an på hvordan man vender og drejer det

så derfor tænkte jeg hvad med ordet beklage det var også det jeg havde med i min ordførertale jeg synes jo egentlig at det man kan gøre er at man

og der giver en undskyldning

at han siger undskyld på statens vegne historisk set

det vi gerne vil have til at ske her og der synes jeg ikke at vi så akademisk

ofrene ønsker ofrene ønsker en undskyldning i den forstand som de forstår ordet undskyldning og så er der da kun en ting at gøre og det er at sige undskyld på statens vegne i har uberettiget oplevet nogle overgreb som i aldrig burde

tog afstand fra slaveriet som sådan

at jeg siger at vi skal være meget bevidste om de ordvalg vi

det initiativ og at ordførerens parti ikke selv kan medvirke til det altså hvis et flertal herinde i folketinget

skal regeringen jo følge det

som repræsentanter for et flertal i den danske befolkning der er et solidt flertal hvis hvis dansk folkeparti

gerne vil give en undskyldning jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan gøre det og hvorfor ordføreren ikke ønsker at være

at hvis ordføreren tog telefonen og ringede over til ministeren og sagde at ved du hvad minister dansk folkeparti

før regeringen selv var ude at melde ud at man ville give den undskyldning fordi man selvfølgelig

det som dansk folkeparti sådan set har sagt er at vi vil beklage det her og i det tilfælde hvor der så kommer en statsminister der vil sige

man har et grundlag for at vurdere det

men der ligger jo solid forskning fra andre lande som har været gennem lignende processer til den katolske kirke og fra alle mulige steder om betydningen af lige præcis begrebet at give en undskyldning så jeg synes

anden måde vil opfordre ordføreren og det er så heller ikke et spørgsmål

ind i den ret omfattende forskning og de undersøgelser der ligger om det her så vi også kan tage en diskussion på grundlag

indtryk på ordføreren at ofrene selv

været inde at kigge på hvordan man har vurderet forskellige udtryk

at google på hvad statsministeren har sagt i forhold til andre situationer

er for et ordvalg der bliver brugt så jeg synes måske den bemærkning der kom

op til regeringen at beslutte

men hvordan adskiller adskiller den her sag sig fra alle mulige andre sager altså df er jo ligesom alle vi andre partier ikke blege for at have holdninger til hvad regeringen skal mene om stort set alt men her

at det er fuldstændig op til regeringen er det en ny kurs der vil fortsætte eller

specielle anledning til at lige præcis i den her sag vil man ikke forsøge

er noget andet i et forslag end hvis der bare stod alt muligt andet også hvis vi

på opfordring fra en socialminister

masser af eksempler på begivenheder som er sorte pletter

i nyere tid blødersagen nyresagen eksperimentet med de grønlandske børn begivenheder

offentlig myndighed som borger som iagttager der har interesseret sig for de forskellige begivenheder

gav udtryk for i forbindelse med besøget ved de vestindiske øer altså at slaveriet var utilgiveligt

diverse undersøgelser rapporter som er blevet filmatiseret i forhold til godhavnsdrengene var at den behandling de blev udsat for det de oplevede ja det svigt de fik

var utilgiveligt

og hvem har så ansvaret for det ja nogle af de nære medarbejdere i forhold til

de omtalte drengehjem var folk der agerede som privatpersoner som ansatte

men noget tyder også på at de kunne agere sådan fordi det på daværende tidspunkt ikke særlig gode og intensive tilsyn svigtede men hvem har ansvaret for det staten det de blev udsat for er utilgiveligt jeg har forståelse for at nogle af dem

og jeg har også indtryk af at de fleste af dem giver udtryk for at de gerne vil have en officiel undskyldning fra staten nogle af dem giver så også udtryk for de gerne vil videre og at man ikke skal køre rundt i sagen det ændrer ikke ved det faktum at jeg har forståelse for at nogle gerne have den officielle undskyldning fra staten men statens ansvar er ikke fastlagt ved domstole og det har den ikke kunnet

er det min oplevelse og fornemmelse at det kan den så blive nu på den baggrund støtter venstre ikke

udsat for et overgreb og at staten myndighederne havde et ansvar så vil venstre være parat til

med det svar erkender ordføreren jo at der er et ansvar

at forholde sig til det her tror man men det er jo det samme som

ansvaret for at forholde sig til tingene og til den undskyldning som de mennesker ønsker og jeg synes det er en rigtig dårlig begrundelse for at frasige sig det men vil ordføreren erkende at nu hænger det faktisk ikke rigtig sammen fordi ordføreren er parat til at give en undskyldning hvis domstolene giver godhavnsdrengene medhold det vil sige at man placerer sin moralske politiske integritet hos domstolene i stedet for at forholde sig til det ønske der er

bare ikke enig jeg taler netop om at det de har været udsat for var en utilgivelig handling det er handlingen de har været udsat for og så snakker vi så om hvem der har ansvaret for det i forhold til at kunne give en officiel undskyldning og der er det så jeg giver udtryk for at

ikke er fastlagt ved domstolene i forhold til andre tilfælde jævnfør den historiske gennemgang hvor man har talt om hvem der har ansvaret

til jorden fordi jeg netop ikke lægger skjul på at de har været udsat for noget som er utilgiveligt

rød tråd i min argumentation og ikke

eneste rigtige det har staten det sagde ordføreren

redegjort for men jeg har ikke sagt at det var statens tilsyn altså staten som myndighed der svigtede i tilsynet eller om det var den enkelte medarbejder eller

skævt sammenspil mellem de selvejende institutioner og det daværende tilsyn og andre ting så

jeg har ikke sagt at staten har det entydige ansvar for at det her svigtede jeg har tværtimod sagt at begivenheden det de var udsat for var rædselsfuldt og utilgiveligt men at man ikke har fået fastlagt

var derfor min far slæbte mig med ned til naboens søn for at jeg skulle give ham en undskyldning for at

det var jo for at sige der findes nogle moralske

kan regulere adfærden som er vigtige den undskyldning er for mange mennesker lige så vigtig

stat efter ordførerens mening ikke tale om moralsk ansvar vi vi har da et ansvar for at sige undskyld til de mennesker på statens vegne og vi har da her i folketinget et ansvar

den undskyldning når nu det tager så lang tid for regeringen at finde ud af det

hvem der sidder der jeg kan forstå at næste gang der kommer

der mener jeg hvornår kan vi arbejde med de begreber lidt mere dynamisk det kan man i retssystemet når man konfronterer offer og forbryder det kan man i internationale spørgsmål når der har været krig for eksempel i sydafrika hvorfor kan vi ikke her hvorfor er vi så gammeldags

afgøre om vi giver undskyldninger det skal domstolene ikke blande sig i det er et moralsk ansvar man skal påtage sig hvis man vil være i en regering der skal man turde

sige undskyld til mennesker

det er ikke gammeldags at mene

skal gøre det det er slet ikke folketinget der skal gøre sig til dommer i forhold til en domfældelsesafgørelse af et retsligt spørgsmål det ser vi meget meget forskelligt på det er ikke et flertal i folketinget der bestemmer hvem der entydigt har et ansvar i en juridisk tvist det gør domstolene de myndigheder er

at ordføreren mener at jeg med det synspunkt

bare et udtryk for at min demokratiopfattelse i forhold til at adskille myndighederne er anderledes end det der åbenbart kommer til udtryk

skal leve op til og når man siger at en ting er utilgivelig vil den helt naturlige handling for de fleste almindelige mennesker i deres samvær med andre mennesker være at sige derfor giver jeg en

den modpart der har lidt overlast

så gør man det selvfølgelig når man siger 1 at det er utilgiveligt og 2 så handler jeg også derefter der venter man da ikke på en domstol der handler man da også som regering

i sagen om godhavnsdrengene

statsministeren har gjort over for slaveriet

netop det udtryk han brugte

moralsk forkert at det var utilgiveligt

her har det også noget med politisk moral at gøre politisk moral er jo at man netop har primært fokus på hvad vi så

at noget utilgiveligt

lægge skjul på noget afsætte satspuljemidler til at få det afdækket i diverse rapporter og få en læring man kan bruge i

børnepakke overgrebspakke socialtilsyn og hvad ved jeg netop for at undgå at denne utilgivelige handling som nogle børn var udsat for kan opstå igen det er politisk moral

holdning også velkendt vi mener ikke at staten skal undskylde for historiske

at vi ikke sagtens kan forstå godhavnsdrengenes

fjerne noget skyldfølelse som man kan

vi ved ikke om det at jagte en undskyldning

processen ved de det ved vi ikke

det fordi vi har en principiel holdning

at det der var vigtigt for

netop godhavnsdrengene gå til en domstol få placeret ansvaret og få fjernet noget af den skyld

det betyder jo nu at godhavnsdrengene kan få prøvet deres sag

placeret det ansvar som de har bedt om i så lang tid det var den rigtige løsning på det her problem set fra vores stol

men vi mener at den rigtige vej når man skal have placeret et ansvar

staten gav den undskyldning

at sætte sig ind i hvordan de mennesker har

principielle grunde jeg kan forstå at det er meget firkantet og meget principielt for liberal alliance at staten

for så må

i var små børn var ikke jeres skyld

ved at få placeret ansvaret gennem et domstolssystem jeg mener

igennem en lang og opslidende juridisk proces når vi kan klare det her eller handler det hele om at

resultatet det er jo det der står tilbage når man hører ordførerens svar

at løsningen var at fjerne forældelsesfristerne så man via domstolssystemet kunne få afprøvet sin sag vi mener det er der man placerer ansvaret

i et retssystem som det danske

er jo en del erfaringer med stater rundtomkring i verden som

at det var venstrefløjen eller andet i australien

at sige undskyld til den oprindelige befolkning

blev udsat for blandt andet tvangsfjernelse af deres børn og andre ting

det har været med til at læge nogle sår i

ikke forklare måske lidt grundigere hvorfor liberal alliance har lagt sig

har begået nogle overgreb mod en befolkningsgruppe for det kan være med til

på en eller anden måde anerkende den uretfærdighed der er blevet begået

en tysk undskyldning

mennesker har en moral

det er er vel lige så meget

sydafrika efter

vil sige konfrontation mellem offer og forbryder end

den proces har givet større resultater anerkender man ikke at den katolske kirke har benyttet sig af det

og at den proces måske er mere værdifuld end en kold

det spillerum imellem ingenting og

konfliktløsningsredskaber faktisk er redskaber som er mere værdifulde

domstolssystemet er det

det er sådan det er i danmark

som på et tidspunkt var

kunne give andre en undskyldning det skal en kommune også det skal en kommunaldirektør eller en borgmester

en sagsbehandler i en kommune også

formand for folketinget også kunne gøre det skal man aldrig kunne føle sig for stor til hvis man kan se at det er retfærdigt og

beder om en undskyldning når jøderne beder om en undskyldning når godhavnsdrengene beder om

troende at det er fordi det vil gavne dem i deres proces derfor er der kun én ting at gøre

det er lige præcis det man kan

man kan gå til en domstol og med tilbagevirkende kraft

så er mit spørgsmål mener ordføreren

er en mulighed for at de børn der blev mishandlet her

et ansvar så det er der man får anerkendelsen af at det selvfølgelig ikke var ens egen skyld

at det aldrig nogen sinde kan være de børns skyld

er i tvivl om at det naturligvis ikke var de her børns

så tak til ordføreren så er det herre torsten gejl

det dog skulle udvikle sig sådan at danmark tog den grønne bæredygtige omstilling så alvorligt at partier som alternativet var i regering

jeg glæde mig til at give godhavnsbørnene og alle andre børn der har været udsat for seksuelle krænkelser og medicinske forsøg en kæmpestor undskyldning

som minister har man nemlig iblandt muligheden for at sige et enkelt ord som betyder så utrolig stor en forskel for mange mennesker som er blevet nedværdiget på den mest grusomme måde under statens ansvar

gør det det er mig en gåde at at det ikke sker og der er ikke nogen af de argumenter jeg hører fra regeringen eller ministeren der gør mig klogere og jo det betyder noget at man får en undskyldning når der er sket forfærdelige overgreb på en

jeg gerne se dokumentation på det så kære minister talerstolen står her endnu det er få skridt og det er et enkelt ord der skal til for at gøre en meget stor forskel hos nogle

eftersom argumenterne er

synes jeg at det er tid til at ministeren gør det rigtige

som børn på de nitten børnehjem var udsat for i perioden nitten fem og fyrre til seks og halvfjerds det er trist fordi det vidner om en adfærd og nogle miljøer som er helt uantagelige

det tidspunkt det er faktisk i min levetid

så gamle dage er det altså heller ikke jeg var lærer fra nitten syv og tres og jeg kan sige at de svigt de fysiske og psykiske overgreb og den vanrøgt der fandt sted

almindelig acceptabelt på det tidspunkt

og hvis det var blevet opdaget af myndigheder så var der sket noget på det tidspunkt

ikke lukket øjnene for det i københavn blev korporlig

og det kom til at gælde i hele landet det er skolevæsenet

fra nitten syv og tres men på børnehjemmene fortsatte det vi taler her om en brutal barndom for en række børn jeg har tidligere i debatten

lange smertelige historie anbefalet at godhavnsdrengene skulle gå rettens vej det har de gjort og

til østre landsret i efteråret men østre landsret afgjorde at sagen var forældet og de måtte gå med uforrettet sag

nu er det heldigvis godt at l en og tredive giver nogle muligheder fremefter

der ophæver forældelsesfristen

men jeg synes faktisk det er meget for godhavnsdrengen poul erik rasmussen

en simpel erstatning for de overgreb han var udsat for at han en gang til skal gå rettens vej derfor

understrege og meddele at det radikale venstre anbefaler at vi stemmer ja

til de børn som var udsat for de overgreb og den vanrøgt som skete i min levetid

tidligere børnehjemsbørn hvis forfærdelige oplevelser er beskrevet i godhavnsrapporten fra to tusind og elleve bør have en statslig undskyldning det er vigtigt for dem og det er sådan set også vigtigt for danmark som samfund hvis man har været udsat for overgreb og vanrøgt er det vigtigste i sagens natur at få det stoppet så man kan føle sig sikker igen men derefter er det vigtigt for at komme videre at dem der er skyld i overgrebene påtager sig ansvaret mange ofre er tynget af skyld og skam som det også været nævnt i debatten og af tvivlen om hvorvidt de selv kunne have gjort noget for at det ikke skete det er følelser som

traumet kan være svært at bearbejde hvis ikke der er nogen der helt klart siger vi var dem der gjorde noget forkert

i to tusind og elleve udkom godhavnsrapporten støttet af socialministeriet den viste som det også

beslutningsforslaget at de drenge som havde været anbragt på de forskellige børnehjem blev udsat for massive svigt og systematiske overgreb herunder fysisk og psykisk vold og som det også er nævnt i debatten viste den at de blev udsat for ting der også på daværende tidspunkt var kriminelle drengene blev isoleret fra det omgivende samfund de blev udsat for overmedicinering strafbare handlinger og manglende tilsyn til trods for at sagerne i juridisk og retlig forstand er forældede i dag det får vi heldigvis lavet om på

også efter datidens standarder var ulovligt hvad der foregik sf har tidligere forsøgt

er der jo flere der også har forsøgt gennem tiden det håber vi kan blive til noget nu og derfor siger vi også tak til enhedslisten for at

er så afgørende at vi som samfund får skrevet ind i historien at vi definitivt har taget et opgør med fortiden så vi kan lære af den og så fremtidens socialpolitik kommer til at bygge på helt andre værdier

jo allerede i dag heldigvis har vi fået ophævet revselsesretten vi har gode socialpædagogiske behandlingsmiljøer vi har fået et bedre tilsyn og vi har fået større fokus på beskyttelse af børn og deres rettigheder

men det er på tide at vi får givet en undskyldning til dem der desværre ikke havde de vilkår

børnehjemsbeboer poul erik rasmussen han udtalte i forbindelse med østre landsrets vurdering af

sagerne sidste år og jeg citerer en stor del af vores kamp i dag er at sørge for at alle får at vide at sådan behandler man ikke børn det skylder vi ham og de øvrige berørte

en officiel anerkendelse af staten og samfundet er nødt til at påtage sig ansvaret

man ikke i tvivl om at det var en opvækst præget af forhold og normer som vi på ingen måde vil acceptere i dag vi politikere i dag og regeringen kan ikke stå til ansvar for hvordan synet var på anbragte børn for mange mange år siden det er ikke rimeligt at regeringen skal stå til ansvar for hvordan samfundet var indrettet for halvtreds til halvfjerds år siden en undskyldning giver bedst mening hvis den kommer fra en

en undskyldning fra den nuværende regering vil meget hurtigt komme til at lyde hul tidligere regeringer har uanset partifarve afvist

og nutidens syn sagen har under skiftende regeringer været behandlet hvor der er truffet beslutning om ikke at give en undskyldning baggrunden er også at undskyldningen til godhavnsdrengene vil kunne danne præcedens

man med nutidens syn ikke accepterer

men ved at fjerne forældelsesfristen med tilbagevirkende kraft sikrer vi at man kan få prøvet sin sag hvis man mener at en myndighed har svigtet det handler grundlæggende om at placere et retsligt ansvar i danmark er det domstolene der afgør om staten har retsligt ansvar i en konkret sag regeringen og folketinget

men vi skal lære af fortidens fejl heldigvis er

også sket rigtig meget på det sociale område siden vi har skærpet reglerne for

underretninger og tilsynsformen som det seneste hvor godkendelsen af tilsynsopgaverne er flyttet fra kommuner til fem nye uvildige socialtilsyn med ansvar for at godkende og føre tilsyn med tilbuddene det skete i to tusind og fjorten samlet set

konstatere at der i danmark har været langt mellem undskyldningerne for begivenheder der er sket for mange mange år siden under andre normer og regler det har været svært at vurdere datidens handlinger

skiftende regeringer har fulgt den linje og regeringen alene undskylder på statens vegne når staten har haft et ansvar oftest som som afgjort ved domstolene de skiftende regeringer har afvist

de forstandere de lærere der begik overgrebene mod børnene er her ikke mere vi kan ikke stille dem til ansvar de politikere og de embedsmænd der havde ansvaret for et tilsyn der svigtede så fatalt er her ikke mere vi kan ikke stille dem til ansvar

at der i det her forslag ikke står så meget som et lillebitte ord om noget civilretligt ansvar

vil ordføreren gerne bekræfte at det står der ikke noget om det det er

tilsyn med de her institutioner som jo for manges vedkommende er opstået

et privat initiativ godhavn blev jo oprettet i atten tre og halvfems som en opdragelsesanstalt og et hjem for forældreløse eller ulykkeligt stillede drenge af lærer og filantrop axel christian frydensberg det blev så senere

i nitten hundrede og fem men det jeg vil sige med det her

forbuddet mod brug af spanskrør

første januar nitten fire og halvtreds

at forstander og de af ham bemyndigede lærere kun måtte give

et til to slag og at revselse

første januar nitten otte og tres altså det var jo

jeg har jo ikke sagt at enhedslisten i deres

retsligt ansvar vi tager her i folketinget men

min ordførertale at

er noget vi som stat har smidt om os med

ordføreren i det mindste nu må indrømme at der

om det retlige ansvar og at det derfor er helt ved siden af at argumentere med at folketinget ikke skal gøre sig til dommer over statens retlige ansvar for det er der ikke nogen der foreslår så tak for det

det fører så frem til at der ikke er nogen argumenter tilbage fra ordførerens side som holder

er den lovgivende magt og så er der

heldigvis er der da ikke ret mange

hvor børn lider grov overlast seksuel udnyttelse

firserne eller senere år men de findes

som er sket i den her sag aldrig været acceptable det hørte vi jo fru marianne jelved fortælle om før

de overgreb har bedt om en undskyldning det har vel en vis betydning for en stat et regeringsbærende parti en ordfører i et parti der gerne vil

vi havde blødersagen vi havde nyresagen

i eksperimenter og vi havde sterilisation af åndssvage

jo kunne sige

derfor er det her jo et område hvor vi skal være varsomme med hvad det er i fortiden vi undskylder

bare gøre det fuldstændig klart at jeg er helt enig i ordførerens

sige at hvis man vil forsøge at sætte sig ind i det

og det var frygtelige ting så der er ikke noget med

at jeg ikke synes det er frygteligt men vi

få en juridisk afgørelse på det fordi vi nu

en dom ved domstolene men jeg ville

dom have besøgt familien

at arbejde politisk at menneskeheden og dermed også politikere og regeringer og stater

oplevet regeringspartier nærmest dumstædigt holde fast i at

de få sager som ordføreren nu har nævnt fem sager

helt på sin plads at overveje at give en undskyldning

jeg må bare sige

i øvrigt kan nutiden slet ikke sætte sig ind i

det er der ingen tvivl om men vi er halvtreds til halvfjerds år tilbage

en undskyldning fra regeringen er ikke noget det konservative folkeparti kan sige

og det er at alle der har været på talerstolen her er

enige om at det er fuldstændig uacceptable overgreb

jeg vil især takke den samlede opposition for at vi nu er enige om at det er det der skal ske

sørge for at staten giver den undskyldning

det radikale venstre som jeg ved har haft nogle anderledes principielle overvejelser

det synes jeg jeg gerne vil kvittere for men dem vi allerførst bør takke

så mange år efter

godhavnsdrengene og den stædige kamp de har ført i mange mange år der tror jeg man skal

at sætte sig ind i det spring man skal tage når man beslutter sig for at træde frem og fortælle hvad man har været udsat for

der siger til sig selv vi bliver nødt til at få

er at fortælle hvad jeg selv har været udsat for og så håbe på håbe på at omverdenen tror på det man siger for det har man jo ingen garanti for til en start

at få rigtig mange til at tro på det

godhavnsrapporten og utallige diskussioner her i folketinget og alle mulige steder i samfundet og det skal vi takke de mennesker for som har vovet sig selv på trods af store men

om os det handler om alle de andre børn der har været udsat for de samme overgreb så en kæmpe tak for det uden den kamp

vedtager at vi ophæver forældelsesfristen i den slags sager

været i kontakt med nogle af godhavnsdrengene og de har det samme synspunkt

vil have den undskyldning igen ikke kun for deres egen skyld

men fordi det også kan være med til at lette presset på de mange andre der har været udsat for de overgreb

er det det handler om det er vel i virkeligheden meget enkelt det handler om at blive anerkendt det handler om at blive set det handler om at nogen siger at

er dem der begik overgrebene det er de politikere og embedsmænd som havde enten direkte ansvar eller i hvert fald ikke greb ind og stoppede det og som ikke gjorde deres arbejde ordentligt

jo kun er en vej ud af det og det er at dem der er her nu de politikere de ministre

og giver den

jeg forstår ikke at det skal være så svært når man hører den ene ordfører efter den anden

heroppe på talerstolen og sige at det var helt uacceptabelt at det var moralsk utilgiveligt

og alle de andre positive udtryk for at hvert eneste medlem af folketinget ved at den var gal hvorfor skal det så være så svært der er kommet mange mere eller mindre skal vi kalde det filosofiske begrundelser og juridisk agtige begrundelser for at det

skal afgøres ved domstolene nogle har været helt ovre i

argumenterede sådan hvor var i henne

fogh rasmussen den femte maj to tusind og femten gav en officiel undskyldning for at danske myndigheder aktivt medvirkede til at udlevere jødiske flygtninge og andre uskyldige mennesker til nazityskland under anden verdenskrig

for en sådan undskyldning gav anders fogh rasmussen på vegne af den danske stat jeg vil gerne citere hvad anders fogh rasmussen sagde ved den lejlighed en undskyldning kan ikke gøre historien om men den kan tjene til at erkende historiske fejltagelser

og kommende generationer forhåbentlig undgår lignende fejl i fremtiden citat slut længere er den sådan set ikke

og dermed har anders fogh rasmussen jo

imødegået alle de her argumenter om at det skal

være noget juridisk der gør at vi her i folketinget ikke kan give en undskyldning eller pålægge regeringen at give en undskyldning

politisk og moralsk grundlag

jeg er nødt til at hæfte mig ved et argument mere som er lidt anderledes

det er op til den til enhver tid siddende regering

at man ikke argumenterer med at

det skal først prøves ved domstolene det er da positivt men dermed bliver man jo ramt af sin egen argumentation

har vi i den sidste ende ansvaret for hvad den til enhver tid siddende regering foretager sig det er vi da enige om i mange mange andre sammenhænge hvor vi altid er parat til

pege fingre af den anden fløj fordi de ikke sørger for at den regering de nu er parlamentarisk grundlag for

er det måske det mest beskæmmende af de argumenter og tillad mig at kalde det undskyldninger der er kommet her

den som dansk folkeparti har brugt fordi det er totalt at fralægge sig sit eget personlige ansvar som medlem af dette folketing for at tingene går ordentligt for sig i det her land så det er jeg rigtig rigtig ked af og jeg håber at dansk folkeparti vil overveje det en gang til fordi vi jo om ikke så længe skal stemme om det her beslutningsforslag og vi er jo nu i den situation

dansk folkepartis stemmer om det bliver vedtaget til sidst vil jeg sige noget om det med forældelsesfristen som jo nu er blevet et argument altså det at godhavnsdrengene har gjort at vi kan komme i en situation hvor vi nu på torsdag ophæver forældelsesfristen i den slags sager

imod godhavnsdrengenes ønsker om at få en undskyldning det er jo fantastisk

er enige i at det var fuldstændig uacceptable overgreb der foregik

retsforløb for at få prøvet deres ret med den fare at der alligevel i sidste ende er en eller anden juridisk snubletråd der gør at statens advokater i den sag kan få deres vilje og få givet godhavnsdrengene endnu en begmand hvorfor skal vi igennem det det synes jeg vi mangler et svar på

herre christian juhl og jeg ved ikke med herre finn sørensen har jo i deres unge liv støttet ddr sovjetunionen og har besøgt de her lande og

undertrykte deres befolkninger aflyttede deres befolkninger fængslede deres befolkninger når de var politisk uenige altså rædselsregimer

de her lande skulle i ikke undskylde for det

ikke sige undskyld og sige at vi tog fejl

af en ideologi som har vist sig at spille fallit og have ufattelige menneskelige konsekvenser

sag for ordføreren selv

glad for så er det måske ikke helt et hjerte af sten vi diskuterer med og så konstaterer jeg at ordføreren i stedet for at forholde sig til de dilemmaer og dele sine tanker med os andre i forhold til den sag vi behandler her

snakke om noget andet der intet har med den her sag at gøre

truffet beslutninger vi er alle sammen enige enige i at det der foregik dengang

staten skal sige undskyld

jeres opbakning til rædselsregimer da i var unge den fascination i havde af dem i besøgte dem deltog i kurser og så videre

undskyld at vi bakkede op om

de her regimer undertrykte mennesker

en undskyldning til den sidste ordfører det må jo være en fejl

de skiftende regeringer der har afvist at give en officiel undskyldning har der været ministre fra venstre det konservative folkeparti sf

venstre og konservative

kan ordføreren ikke give mig ret i at det at vi har den samme holdning til

forståelse af vores argumenter

at man nu kan bruge det retslige

give de her mennesker en ekstra mulighed og at vi ikke springer til en anden mening som de radikale har gjort her i dag

går ud på at skabe fremskridt for de synspunkter man tror på skabe fremskridt for de mennesker hvis interesser man gerne vil varetage og at man glæder sig over hver eneste lillebitte skridt

det ikke være sjovt at være politiker så jeg vil bare som jeg har gjort en gang glæde mig over at vi nu har en samlet opposition omkring det her synspunkt at staten skal give en undskyldning til de mennesker vi taler om her i

ændring af lov om finansiel virksomhed så tværgående pensionskasser får mulighed for at varetage samfundsansvar i deres investeringspolitik også i de tilfælde hvor det kan betyde at afkastet ikke fuldt ud bliver det størst mulige derudover foreslås det at der indføres en forpligtelse for tværgående pensionskasser

politik for samfundsansvar hvor der tages stilling til blandt andet menneskerettigheder og sociale forhold

fornuftigt og efter pensionsopsparernes ønske inden for de rammer

pensionskasserne allerede i dag arbejde med samfundsansvar og det gør de også regeringen mener ikke at beslutningsforslaget er den rigtige vej at gå for det første er der i dag ikke noget til hinder for at det enkelte tværgående pensionsselskab i sin investeringsstrategi varetager samfundsansvar så længe medlemmernes interesser varetages bedst muligt inden for den pågældende investeringsstrategi som altså godt kan indeholde mål om samfundsansvar for det andet er pensionskasserne allerede i dag forpligtet til at redegøre for deres eventuelle politikker for samfundsansvar i deres årsrapporter derudover skal de redegøre for hvordan deres eventuelle politik omsættes til handling en gennemgang af tværgående pensionskassers årsrapporter med videre viser at alle tværgående pensionskasser har udarbejdet en investeringspolitik retningslinjer eller lignende der sikrer at samfundsansvar varetages i forbindelse

mulighed for at få indflydelse i pensionskassen via blandt andet generalforsamlinger hvis medlemmerne ønsker en investeringsstrategi med en større grad af samfundsansvar indarbejdet kan de således møde op på generalforsamlingen og gøre det synspunkt gældende det er mit klare udgangspunkt at det er vigtigt at skabe gode rammer og muligheder for at inddrage samfundsansvar

det skal imidlertid være op til den enkelte tværgående pensionskasse og dens medlemmer at beslutte hvordan sådan en politik i givet fald skal udformes samtidig er regeringen optaget af at gøre det lettere og mindre komplekst for særligt institutionelle investorer at arbejde med samfundsansvar det er en af grundene til at jeg i foråret tog

blandt andet er kommet med input til en opdatering af erhvervsministeriets vejledning om ansvarlige investeringer arbejdsgruppen har netop afleveret sine anbefalinger til

på anbefalingerne vi skal således efter min opfattelse skabe rammerne og virksomhederne skal udfylde dem på den måde som passer bedst for dem og deres medlemmer på den baggrund kan regeringen ikke støtte

pensionskasserne

de ved lov om finansiel virksomhed

at det kan tale imod nogle af de

investeringer mit udgangspunkt er jo så at det er op til enkelte pensionskasse men også medlemmerne som jo hele tiden kan vurdere det her

vurdere hvordan de ønsker at varetage samfundsansvar i

må man sige at hvis de fleste i dag allerede gør det og hvis medlemmerne kan få virksomheden til at ændre den politik for det kan de jo godt så er der noget grundlag for at man skal have en

havde havde kundernes opsparing i skattely på øer som

er så ugennemskuelige og det er med til

de her nogle gange lidt for kreative skattekonstruktioner

for nylig og sagde at nu ville de

skifte kurs på vegne af

de har også mulighed for at lade sig repræsentere i bestyrelserne

jo op til medlemmerne at fastsætte den politik i dag

en hel del for de fleste af pensionskasserne

må medlemmerne ligesom træde til og sige det vil vi godt have

efter de gældende love og reguleringer og finanstilsynets tilsyn og så videre

på en måde som ikke giver det maksimale afkast men

samfundsgavnlige effekter eller gavnlige effekter for dens medlemmer må man det som reglerne er i dag eller

er den vurdering der ligesom ligger forrest at det skal være det maksimale afkast ikke fordi de to ting nødvendigvis står i modsætning til hinanden men må man sige vi vælger at investere det her antal milliarder

vi godt ved at afkastet er mindre end hvis vi havde investeret

interesser varetages bedst muligt det betyder sådan som jeg opfatter

pensionskasserne i at fastsætte en investeringsstrategi som tager hensyn til samfundsansvar det er op til pensionskasserne selv

interesser bedst muligt så er det altså op til pensionskassen at fastsætte en strategi

tager hensyn til hvad der passer

det er selskaberne selv der fastsætter

at man faktisk gerne må sætte andre hensyn

andet spørgsmål er så hvordan er reglerne

som for eksempel tager særlige etiske hensyn det ved jeg

er vi jo alle sammen enige om når bare kundernes interesser varetages bedst muligt inden for den valgte investeringsstrategi så det er altså en beslutning man træffer det uddyber jeg selvfølgelig gerne

ministeren har allerede redegjort for indholdet af beslutningsforslaget så jeg vil gå mere

dag fastsætter selskaberne hver især

egne strategier for ansvarlige investeringer og det gør de i henhold til en

lovgivning som siger at pensionskasserne skal investere deres aktiver så medlemmernes interesser varetages bedst muligt og medlemmernes interesser kan indbefatte at pensionskasserne fastsætter en investeringsstrategi

investments og det er mit indtryk

finansielle sektor i danmark følger de principper i fastlæggelsen af investeringsstrategier de gældende regler giver således pensionskasserne mulighed for at fastsætte en investeringsstrategi som tager særlige hensyn

siden januar to tusind og seksten har pensionskasserne i danmark med implementeringen af solvens

princippet hvor formålet er at sikre at selskabernes investeringsstrategier afspejler det som kunderne er stillet i udsigt der gælder dog ikke nogen specielle krav om hvilke investeringer pensionskasserne må foretage men omvendt siger princippet ikke at pensionskasserne ikke må fastsætte en investeringsstrategi som tager specielle hensyn når bare forsikringstagernes interesser varetages bedst muligt inden for den valgte investeringsstrategi

hvordan går det så med at efterleve samfundsansvar i pensionskasserne som sagt

i dag muligt for pensionskasserne at prioritere og varetage samfundsansvar i forbindelse med

en åbenhed om investeringsstrategierne fordi regnskabsreglerne jo pålægger pensionskasserne

redegøre for deres politikker for samfundsansvar pensionskasserne er i dag forpligtet til at redegøre for deres eventuelle politikker for samfundsansvar i medfør af de gældende regnskabsregler og som ministeren

gennemgang af pensionskassernes årsrapporter

vist at at de har udarbejdet investeringsstrategier og retningslinjer der sikrer at

samfundsansvaret varetages i

for nye tiltag og som ministeren også nævnte i sin

er der en arbejdsgruppe der har arbejdet

og jeg ser frem til som socialdemokrat og medlem af den finansielle forligskreds at vi selvfølgelig bliver inviteret over så vi

diskutere det her og se om der er nogle skridt der skal tages for at gøre det her bedre men derudover

var der også en konference for nylig i folketingets netværk

og der kom det frem fra nogle pensionskasser at man faktisk havde nogle begrænsninger i forhold til

spørge ind til det under udvalgsbehandlingen for

kan gøre et eller andet for at bidrage til at vores pensionskasser

at nå verdensmålene

en relevant debat som beslutningsforslaget rejser vi har regler på området som efterleves og jeg ser frem til at vurdere i den finansielle forligskreds om der kan være yderligere tiltag men samlet set

at den kæmpestore pensionsformue der er i danmark fordelt over en række pensionskasser selvfølgelig kan vi jo lige så godt

vi har omkring bæredygtighed omkring

ordentlige skatteforhold men skal jeg forstå det på den måde at herre thomas jensen

input til ministeren i forhold til det videre arbejde der

med de helt konkrete ting blandt andet det ene eksempel som

vi har nogle kæmpe formuer der ligger i

folketingets erhvervsudvalg været til møde

se på hvordan vi måske kan bidrage til at pensionskasserne i højere grad kan rette

selvfølgelig dels hvor de får en god forrentning for medlemmerne

hvor det måske er nogle ting der kan være med til at løse nogle af de politiske mål vi også gerne vil have herinde

skal selvfølgelig også sørge for at der er en god forrentning sådan at

så usolidarisk og hvor visse lande lægger grund til at underminere

vores eget velfærdssamfund

inddragelse i forskellige at

thomas jensen er enig i

demokratisk funktion i at

deres opfølgning er på det og hvad resultaterne er og så er der nogle medarbejderrepræsentanter

er nogle pensionskunder der også sidder med i i bestyrelserne og som kan øve

indflydelse på hvordan selskabernes

planlægges og evalueres der synes jeg

har alle muligheder for at komme ind og påvirke det i den rigtige retning så synes jeg også

fungerer på den fornuftig måde at hvis man for eksempel ser at der er nogen der ikke

styr på at investere rigtigt og at skatten heller ikke

at de lande man investerer i ikke er helt ordentlige jamen så retter man ind og ændrer sin strategi sådan at man

til herre så er det herre

politiske holdning til det her ligger i ganske fin tråd

der blev sagt fra socialdemokratiets side og

sørge for at de opererer på det grundlag

bestyrelser og så videre

sikre at den lovgivning der er er tilvejebragt på et grundlag som er godt og stabilt og som også sikrer

begreber som samfundsansvar

føre med sig

at det fungerer udmærket på den platform som

vi synes faktisk at mange virksomheder

også dem der er kapitalfonde pensionskasser

går meget op i csr rapportering

i dag skal nævne esg rapportering som jo er mindst lige så vigtigt set i forhold til de bæredygtighedsprincipper som vi jo

godt kan lide men som også skal sikre at investeringerne

vil sige at

kan opfordre regeringen til mange ting der ligger

i en opfordring men samtidig kan jeg

til at udarbejde en politik for samfundsansvar

også tilskynde alle pensionskasser til at have men vi

udarbejdelsen af en politik så skulle gøre ud over at den selvfølgelig måske ville fylde noget i en årsrapport vi tror ikke på

forpligtelse vil flytte noget som helst

ligger til baggrund for hvilke typer ting som pensionskasserne

deres økonomi på

jo med på at der findes et hav af tilfælde

at gå ind og kigge på lovgivning som opererer i andre lande

fulgt til punkt og prikke

omkring de danske pensionskasser

forpligtelser skal de selvfølgelig også overholdes

tilføre yderligere lovgivning som det er nu

en forvirring om

ministeren

fuldstændig sidestillet så længe man ikke

loven om finansiel virksomhed at de to hensyn kan veje lige tungt for det

åbenbart meget forvirring om i dag både fra pensionskassernes

men i mange af de investeringer man bruger i pensionskasser

man bare gør for at være daytrader på den københavnske fondsbørs det er jo langsigtede investeringer og ting man investerer i kan godt give underskud de første tre år og vupti så har man måske en succeshistorie

for nogle ting vi skal lægge størstedelen af vores investeringer inden for

udkomme om tyve år eller om ti år eller hvad man nu har som investeringsramme jeg synes vi skal holde fast i at dette må være enhver ledelse af en pensionskasses

synes jeg at man er på sikker grund og så skal vi

om hvordan man så skal anvise de her penge til hvad for nogle typer af

at der er international enighed om at

og internationale skattesystem på grund af

dele af danmark og imellem forskellige stater

set hele folketinget kan nikke genkendende til så nævner fru lisbeth bech poulsen jo så klyngebomber jamen det er

og jeg synes ikke man skal begynde

lave flere benspænd og krumspring og alt muligt andet for at blande sig i hvordan man investerer i de danske pensionskasser de skal gøre det inden for den danske lovgivning

vi for herinde fra christiansborg men

forpligte dem til at udarbejde en politik for samfundsansvar noget som langt langt de fleste i forvejen udøver i både ånd og praksis

jeg synes jo at et formål med pensionsopsparing er at sikre at danske lønmodtagere lægger en del af deres løn til side hver måned og så investeres det med henblik på

sikre at når den pågældende lønmodtager går på pension

ordentlig økonomi til at supplere

den offentlige folkepension og atp således at man får en ordentlig alderdom det er grundlæggende hovedformålet med vores pensionskasser det er derfor vi har

sikret at der er en langt større mulighed for at man i de enkelte pensionskasser

vælge at sige hvordan vil vi så investere og der er det altså vigtigt at slå fast at muligheden for at varetage samfundsansvar i investeringspolitikken

har pensionskasserne allerede i dag mig bekendt findes der ikke nogen barrierer i den nuværende lovgivning der begrænser den enkelte

fastsætte en samfundsansvarlig investeringsstrategi og så skal pensionskassen naturligvis inden for den valgte investeringsstrategi sikre det størst mulige afkast så der er en god pension til lønmodtagerne når de efter et langt liv på arbejdsmarkedet går på pension

grundlæggende også

man som medlem af en pensionskasse har mulighed for at påvirke den valgte investeringsstrategi på generalforsamlinger i forbindelse med valg af

afgør man som udgangspunkt i den enkelte pensionskasse og blandt pensionskassens medlemmer og som det er blevet understreget et par gange heroppefra

pensionskasserne allerede i dag i forvejen forpligtet til at redegøre for eventuelle politikker for samfundsansvar i årsrapporterne og at redegøre for hvordan disse politikker omsættes til handling

af intentionerne i sfs beslutningsforslag er allerede

henlede opmærksomheden på det som også erhvervsministeren sagde i sin besvarelse

at opdatere erhvervsministeriets vejledning om ansvarlige investeringer og det tager udgangspunkt i

og fns retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd og det vil også være udgangspunktet for

de danske pensionskasser så grundlæggende mener vi at der er rig mulighed for at pensionskasserne kan vælge at lave en samfundsansvarlig

det størst mulige afkast til pensionskassens medlemmer det er grundlæggende det de er sat i verden for

beslutningsforslaget fra sf og jeg har lovet at hilse

såvel liberal alliance som det konservative folkeparti og at de ej heller støtter

pensionsformue på en ordentlig måde

at

lave en samfundsansvarlig investeringsstrategi og inden for den investeringsstrategi skal de sikre det størst mulige afkast

set er er helt legitimt men mig bekendt betyder det altså ikke

samfundsansvarlig investeringspolitik og inden for den skal man maksimere det synes jeg sådan set er ganske fornuftigt

på medlemsdemokratisk vis vælger en strategi

maksimerer inden for den man kunne selvfølgelig mere principielt tage den længere ud og sige

være optimalt hvis det enkelte medlem kunne vælge at sige jeg vil egentlig gerne vælge at placere mine penge på en bestemt måde

placerer deres penge på en anden måde

lidt ærgerligt hvis en og halvtreds procent vælger hvordan de øvrige ni og fyrre procent så også

det ligger i et skattely også selv om det er inden

reglerne inden man nødvendigvis skulle behandle et beslutningsforslag om sagen i folketinget for den

klarhed som sf efterspørger tror jeg

andre midler end et beslutningsforslag i folketinget men jeg er enig i at

de danske pensionskasser kan vælge

perspektiver ind i deres investeringspolitik også hvis det sker på bekostning af et marginalt lavere afkast til investorerne altså hvis medlemmerne i de pågældende pensionskasser ønsker det og der har gennem historien været en en uklarhed

en ret unik situation i danmark i

til så mange andre lande

altså det vil sige alle os

mulighed for indflydelse på det er godt både fordi som

det er dejligt at alderdommen ikke længere betyder en markant materiel tilbagegang som den har gjort historisk men at vi rent faktisk har noget at leve for når vi trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet og kan fortsætte et liv der i hvert fald tilnærmelsesvis ligner det vi har haft mens vi

at de her meget store formuer og vi snakker jo et

modsætning til andre lande

på meget færre hænder typisk helt i toppen af samfundet så har vi altså nogle formuer her som er ejet af os alle sammen og som vi har en

mulighed for at øve demokratisk indflydelse på

ret afgørende spørgsmål i forhold til hvor vores samfund bevæger sig hen altså går investeringerne i retning af kul og olie eller går de i retning af sol og vind det har en enorm betydning for mulighederne for at undgå en katastrofal global opvarmning går investeringerne i retning af

investeringsobjekter som skifter hånd fra sekund til sekund

skabe et eneste job i realøkonomien eller går de til at skabe gode job i danmark

går pengene til virksomheder som bidrager til samfundet ved at betale skat eller investeres de i større virksomheder som tørrer regningen af på alle os andre og gemmer deres formuer eller unddrager sig skat

hvilke muligheder vores børn og børnebørn har

hvad det er for et samfund vi udvikler

derfor

faktisk gerne acceptere et marginalt lavere afkast hvis vi til gengæld kan sikre nogle andre interesser

bliver investeret i virksomheder som benytter sig af social dumping altså som afskediger nogle af vores kollegaer for at importere underbetalt arbejdskraft udefra eller som vælger

tak for omsorgen til det danske samfund ved at flytte deres produktion til lande uden fagforeninger

eller fracking eller andre ting som vi ved står i vejen for

de tilfælde tror jeg egentlig de fleste mennesker sådan har

vil have det sådan at et marginalt lavere afkast

at vi for eksempel kan bidrage til at løse de udfordringer der

i stedet for i virksomheder som modarbejder det perspektiv derfor er det vigtigt at de her forhold bliver afklaret og det håber jeg på at de kan blive i løbet af den her udvalgsproces og så må sf jo tage stilling til om man ønsker at

en beretning i udvalget der indskærper hvad udvalgets holdning er til til det her det kunne man måske også vælge at gøre hvis vi får får klarlagt tingene fra ministerens side

men det er en vigtig diskussion og der er også en diskussion der går på om vi kunne gå endnu længere har

investeringer der ud over at give et godt afkast også tager nogle andre samfundshensyn til gavn for os alle sammen

det gælder pensionskasser og når det gælder private opspareres investeringer det synes jeg

oplever man jo tit at man har en masse geniale ideer og betragtninger og

i det her tilfælde har vi også set at selv

i hvert fald få rejst en debat

måske er muligheder for at virksomhederne igennem de her pensionsselskaber kan blive motiveret til at agere som vi godt kunne

gøre altså droppe at benytte skattely eller

forholder sig jo sådan i en pensionskasse hvor man har muligheden for ikke at tænke

etiske ind på niveau med det økonomiske

ikke er sikkert at man lige gør det hvis man kigger kortsigtet på hvor hvor det er man får det bedste afkast men på lang sigt ser det rent faktisk ud til at man får det bedste afkast

med en etisk profil og en grøn profil

så også giver økonomisk mening men problemet er jo at hvis man har

være enige om at vi tænkte tre bundlinjer altså en social en økonomisk og en miljømæssig ind i alt hvad vi lavede det har vi jo muligheden for men

det vi måske burde over en tyve årig

er muligt allerede i dag at levere på de her etiske bæredygtige parametre som

det bliver foreslået af sf

mulighed for ved at lave en lovændring det kan man da sikkert godt gøre allerede i dag jeg ser bare igen og igen at

være så vores diskussion går jo på om vi her fra folketingets side skal sige at vores pensionskasser der

her i danmark skal gå forrest med det

milliardbeløb som ligger der til at sætte den retning vi ønsker det synes vi jo

nogle gange at man ved bedst når man har mulighed for at få hele embedsværket og

når man har diskuteret det herinde længe før jeg gik ind i politik var det

komme med en retning for danmark uden at sige at alle dem der så stemmer ikke har forstået noget det er ikke

vi sætter en retning og gerne vil disponere over

investering i forhold til en grøn omstilling

er blevet bedre business at investere i det grønne

hvis debatten ender med at give indtryk af

eller forsvinder på grund af forskellige ting har det måske også en konsekvens for din livsindkomst i forhold

i forhold til at hun var grøn og konservativ og gik op i erhvervslivet

og så sagde hun i sidste ende hvis vi

den konservative ordfører om det men nu blev det mere en kommentar

at blive det næste store der kommer til at præge vores liv og vores økonomi

socialt bæredygtigt med en skarp csr profil

rigtig god forretning at gøre når det engang en rigtig god forretning at gøre

bestyrelse hvor de siger vi vil hellere gå ind og præge de virksomheder vi investerer i med en god dialog

tidspunkt hvor man så må trække en streg i sandet og sige godt hvis i ikke

vi komme tilbage igen når i er landet dér hvor vi er

ja mette abildgaard lyder til at have en god pointe som vi

op ved hårrødderne for at tænke den tanke for det lyder sådan lidt patosladet når man

en vigtig diskussion op som er balancen mellem at investere kun for profit og at investere bæredygtigt

faktisk er der rigtig mange grønne investeringer som netop har vist sig

økonomisk bæredygtige men grunden til at jeg synes det er fint at have den her diskussion i dag og at vi skal fortsætte den

blandt andet i den finansielle forligskreds er jo at der sker

det er faktisk et af de steder hvor jeg har set en debat flytte sig hurtigst det er det der sker i investeringsmiljøet i øjeblikket for et par uger siden

tid hvor man troede troede på milton friedmans ord om at den eneste social responsibility der var for business var at maksimere sin profit definitivt

stort samfundsansvar så for mig

det vigtigste vi kan gøre lige nu også fra folketingets side at sørge for

ikke mindst pensionskasserne føler at vi har

sige vi har meget store lovgivningsmæssige udfordringer i øjeblikket men jeg synes både med ministerens arbejdsgruppe og med den diskussion

være rigtig godt at skrive en beretning hvor vi faktisk rækker ud til investeringsmijøet i danmark og bliver klar over om de synes der er nogle barrierer for at kunne investere bæredygtigt for mig at se skal de selvfølgelig have

jo faktisk kendt ude i verden som nogle af dem der er meget

hvor jeg tror at pensiondanmark måske er den mest inviterede pensionskasse i verden til at tale om klimainvesteringer

vi gerne i en beretning støtte alle intentionerne bag det her

op på det udvalgsarbejde som ministeren har lavet derfor

en strukturel ting når de store virksomheder

er ugennemsigtighed og hvor der er kunstige konstruktioner

at

en stor bank der siger at den tid er forbi men vi mangler bare

nok mange der kunne nå til enighed om

at rykke samlet måske er at kunne blive enige om nogle af de her intentioner og

godt sted at ende for vores skyld må man meget gerne skrive noget med ind om skat

til ansvarlig investering at man også har har skattespørgsmålet med

med i en beretning og jeg håber da også at at de danske pensionskasser følger med i den her debat og kan mærke at der

en vilje til at give dem muligheder for at investere så bæredygtigt som muligt jeg er helt enig med de ordførere som før mig har sagt

helt afgørende at der er penge i kassen når man bliver pensioneret

kan have nok så mange penge sparet op til sin pension men hvis der ikke er en stabil verden at leve i

med i den her erhvervs og vækstpakke som blev lavet i efteråret her

en aktiesparekonto og et investorfradrag det

aktiesparekontoen skal det bare være børsnoterede aktier hvilket jo både udelukker små iværksættere men også rigtig mange grønne investeringer i mindre virksomheder og når et investorfradrag er det også

til gengæld for den statsstøtte for et fradrag

skubbe investeringerne i en retning der giver noget merværdi tilbage for samfundet ud over selvfølgelig at skabe job

sikrer et større volumen i investeringerne til det grønne område til iværksætteri eller hvad det nu kunne være jeg synes det er lidt ærgerligt i den her situation at man laver den her slags om

er der hvor man kan skabe nogle

det her iværksætterpanel som ministeren har haft nedsat synes vi var et rigtig godt tiltag

nødvendigvis det vi synes samfundets penge lige skulle bruges

men sådan er det jo at gå ind i en aftale der er noget man er superglad for

kunne sætte elvarmeafgiften ned så vi kan få vindmøllestrøm ind i vores

køb af børsnoterede aktier jeg har meget svært ved at se det sådan større samfundsmæssige formål ved at give fradrag for det eller en lavere skat for det

så må sige bruge lejligheden til at drive de

investeringer i en fornuftig retning man kunne sagtens forestille sig en konstruktion hvis man kigger på

så er der faktisk nogle interessante fortilfælde både når det gælder

man giver nogle skatteincitamenter for eksempel også når en virksomhed overdrages til medarbejdereje

at flere mennesker i det her land kan blive investorer altså at pengene ikke står uvirksomme på en konto et sted

vi havde gerne set at unoterede aktier og små og mellemstore virksomheder

mig lidt over at der var flere borgerlige politikere der ikke var til stede i salen når det her er så vigtigt et emne men det var inden jeg fandt ud af at man er ved at lukke en skatteaftale så det skal der jo også være plads til specielt når man er mindre partier

baggrunden er igen kan man sige for det er jo noget vi har diskuteret i mange år

ud fra de læk der kom at seksten ud af sytten pensionskasser havde kundernes opsparing i skattely på øer

som bermuda cayman og mauritius og det synes vi er seksten for meget

vil sige at være et skattely og at man jo ikke nødvendigvis begår

skatteunddragelse fordi man stede på de her øer men det er sagens kerne sagens kerne er at de her steder har så ugennemskuelige konstruktioner kreative kunstige skattekonstruktioner at det er umuligt at finde ud af og det er problemet

at der en minimal skattebetaling ugennemsigtighed og

afsløret og pensionskassernes investeringspolitik går derfor stik imod det arbejde som politikere i danmark også ministeren og

store dele af verden har sat i gang for at komme skattely til livs og det betyder i min og sfs optik at pensionskasserne dermed unddrager sig deres samfundsansvar det forsøger vi så i dag at sætte en stopper for med det beslutningsforslag der ligger her som netop skal forpligte pensionskasserne til at varetage og udarbejde en politik for samfundsansvar

en skærende kontrast imellem aggressiv skattetænkning og skatteunddragelse på den

overse når man som dansk pensionskasse har milliarder og atter milliarder af kroner i investeringsformuer at investere for

lå de her steder og det var her man fik det højeste afkast

andre samfundsmæssige hensyn

pelle dragsted lidt har efterlyst i dag kan vi få det samme klare svar

for nogle valg de enkelte pensionsselskaber

benytter sig af skattely for at hente lukrative gevinster hjem til

fremtidige pensionsformuer

som flere af ordførerne også har været inde på i dag

selskaber der opererer ud fra skattely og man dermed er med til

som de her lande jo tjener mange penge på

i forhold til om der er job til dem

at man skal nedprioritere skattelyinvesteringerne og i stedet for opprioritere et fokus på investeringer som understøtter et fælles samfundsansvar

at understøtte skattely

går til at investere i kul og olieindustrien i korrupte firmaer

at nævne byggerier i israelske ulovlige bosættelser på vestbredden med tvivlsomme forhold

menneskerettigheder med alle de her eksempler står

klart at der skal indgå et samfundsansvar i pensionskassernes profittænkning

at profit og etik i sig selv er modstridende

at der skal gives en gylden mulighed for at aflevere ikke blot en sund pensionsformue men også en mere

at kunne gå på pension med god samvittighed og det er heldigvis noget de fleste borgere derude ønsker sig nu ønsker vi så også at pensionskasserne understøtter det aktivt heldigvis

er pædagogernes pension på vej i den rigtige retning inden for

skattepraksis og har forpligtet sig til en skattedoktrin på seks punkter herunder at de skal efterleve at direkte investeringer i udviklingslande foregår uden skattebegunstigelser eller skattefrihed andre har tilknyttet sig fns global

men i sidste ende

pensionsformue der er i det her land

en mere bæredygtig verden en mere

skattely der undergraver vores velfærdsstater i stedet for

modarbejde det og

at vi i erhvervsudvalget skriver en fælles beretning om det her og så også håbe på at vi bliver inviteret

til møde med ministeren når vi skal diskutere det her videre

hvordan loven egentlig er indrettet

nemlig at vi alle sammen presser vores pensionskasser til at efterleve

de ting som heldigvis flere og flere i befolkningen ønsker at deres penge skal gå til

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den ottende februar to tusind og atten så

af taletiden ikke heroppe ved talerpulten og derfor vil jeg venligt gelejde

tid der er afsat hvis nogle når så langt men vi starter

i den forbindelse set en hel del

vi skulle vende bunken for dem der er både syge

ressourceforløb og det finder vi selvfølgelig

totalt urimeligt

er allervigtigst for dem der er syge dem der har behov for

ressourceforløb er at de får lov at få en afklaring

derfor er det selvfølgelig også helt oplagt at efter

sagde at der var noget på trapperne

ministeren sagde så ikke hvornår

vi alligevel interesseret i at høre er forligskredsen

ændringer her der gør at folk ikke bare bliver placeret

sidste gang forligskredsen kom noget der blev sendt ud til kommunerne så sagde kommunerne ja ja det er bare en vejledning den retter vi os ikke efter alligevel så derfor er

mere håndfast i den forbindelse så

er til gavn for dem der går og og føler sig fejlplaceret og ikke kan få lov at få et ressourceforløb

synes jeg rigtig god konference der blev afholdt i sidste uge om det her tema hvor jeg selv havde mulighed for at deltage i et par timer

var al ære værd og jeg synes det var en både god og nuanceret drøftelse af

to ting fast syge borgere skal ikke trækkes igennem alle mulige tænkelige indsatser hvis man på forhånd kan se at det ikke giver mening forligskredsen og jeg følger området tæt og det har hele tiden været vores klare holdning at der skal handles når der er tegn på at loven ikke virker efter de politiske hensigter som lå til grund for den politiske aftale der blev lavet tilbage under den daværende beskæftigelsesminister fru mette frederiksen derfor mødtes vi også i torsdags altså dagen efter den høring der var i folketinget og der drøftede vi den fremrykkede delevaluering om regler for tilkendelse af førtidspension delevalueringen peger på at det ikke er tilstrækkelig klart i lovgivningen hvilke borgere der kan tilkendes førtidspension uden at de først har været i ressourceforløb det har betydet at nogle kommuner har fortolket reglerne strammere end andre og har sendt borgere i ressourceforløb selv om de kunne have fået en

at ændre lovgivningen i indeværende folketingssamling så reglerne for tilkendelse af førtidspension bliver præciseret det er sådan set en god nyhed i dag

tage afsæt i når vi nu

jeg har været igennem flere samråd hvor vi har drøftet det her spørgsmål omkring ressourceforløb og også

den del som dannede baggrund for

i i sidste samling og der må man sige at hele spørgsmålet omkring ressourceforløb har fyldt meget det fylder jo også i den motivation som ordføreren havde i forhold til til debatten her den lovændring som nu bliver sendt i høring skal sikre at udsatte borgere der ikke har udsigt til at udvikle deres arbejdsevne ikke kommer i ressourceforløb og at tilkendelse

visitation til ressourceforløbet bliver mere ensartet vi var jo alle sammen som jeg sagde samlet i onsdags til udvalgets høring om reformen af førtidspension og fleksjob hvor jeg jo også der havde lejlighed til at tilkendegive min klare holdning til området og dagens forespørgsel giver så også

til at jeg kan opsummere og ikke mindst fortælle hvad der så er sket siden høringen og her tænker jeg på beslutningen om at præcisere loven

jeg åbnet posen

blev forligskredsen og jeg enige om at fremrykke en central del af evalueringen af reformen

og fleksjob nemlig den del der handler om lovgivningens rammer for at tildele førtidspension en række kommuner havde i løbet af sommeren to tusind og sytten givet udtryk for at reglerne for at tilkende

upræcise og at de er formuleret uhensigtsmæssigt stramt kommunernes holdning var at det gav anledning til kommunal variation og at meget syge borgere uden et realistisk udviklingspotentiale sendes i ressourceforløb delevalueringen er afsluttet og den bliver også oversendt til udvalget her i dag det tror

taler her og efter drøftelserne i torsdags er vi som sagt netop blevet enige om at vi i indeværende samling fremsætter et lovforslag der præciserer reglerne om dokumentationskravet ved tilkendelse af

og reglerne for ressourceforløb delevalueringen viser nemlig at der i praksis er forskellige forståelser af hvornår det er en forudsætning for tilkendelse af

at de altid skal iværksætte et ressourceforløb

det kan udelukkes at arbejdsevnen kan udvikles gennem et ressourceforløb intentionen med ressourceforløb er imidlertid at det er en forudsætning for at sætte det i værk at der kan peges på indsatser hvor der er en realistisk forventning om at borgeren kan drage nytte af den og dermed også på sigt kan udvikle arbejdsevnen de to ting stemmer ikke rigtig overens i forligskredsen er vi så blevet enige om at skrivelsen som blev udsendt den fjortende marts to tusind og sytten om ressourceforløb rigtig fint beskriver dokumentationskravet for tilkendelse af

lovændringen skal derfor sikre at der ikke er tvivl om at indholdet i skrivelsen stemmer

en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb at der kan peges på indsatser hvor der er en realistisk forventning om at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne

for mig at fremhæve i dag at vi har involveret kammeradvokaten som har været inddraget i det lovforberedende arbejde og har været med til at kvalificere lovforslaget

det borger for at man ikke kan diskutere det

for at sikre at det ikke kun har været beskæftigelsesministeriets meget dygtige medarbejdere og jurister der har set på den her problemstilling at vi også har konsulteret kammeradvokaten

nok om delevaluering og dens resultater og løsninger herpå

det leder mig så videre til at sige et par ord om den samlede evaluering som forventes at være færdig med udgangen af den her måned altså i slutningen af februar måned som bekendt er der tale om en meget omfattende og dybdegående evaluering af hele reformområdet evalueringen indeholder blandt andet en ny brugerundersøgelse blandt alle målgrupper og en stor analyse af ressourceforløb og fleksjob dertil kommer analyse

andre ord hele vejen rundt og får belyst alle hjørner i reformen den samlede evaluering skal give os mere viden og dermed også et stærkere ståsted for forligskredsen til at drøfte selve reformen

vil også gerne her i dag sige at det er jeg helt åben over for ligesom jeg jo

ændringer men det der

selvfølgelig er forskellen her er at på den del der handler om den fremrykkede delevaluering og som handler om præciseringer i loven bliver der lagt op til

omsættes til lovgivning i indeværende folketingssamling men vil så kunne omsættes til lovgivning i den kommende

ikke sådan som jeg også sagde på konferencen at vi ikke ved noget om hvordan det står til

med reformen generelt må vi jo sige at

men jeg synes også det er vigtigt at understrege at sandheden er meget meget

mange måder vist rigtig fine resultater på en lang række forskellige områder hver tredje af de i alt otte tusind tre hundrede borgere der er afgået fra ressourceforløbsydelse frem til

er kommet tættere på arbejdsmarkedet de er enten kommet i beskæftigelse ind i en fleksjobordning eller er startet på uddannelse og en landsdækkende brugerundersøgelse fra to tusind og seksten blandt borgere i ressourceforløb viser at de fleste borgere er tilfredse med deres ressourceforløb tre og fyrre procent er tilfredse tre og tredive procent er utilfredse og så er der så nogle der svarer ved ikke eller

tilfredse borgere er dem der selv ønsker et ressourceforløb

særlig grad unge og borgere med psykiske lidelser jeg hæfter mig også ved at der især er stor tilfredshed med de virksomhedsrettede tilbud

noget af det som vi ved virker bedst når det handler om at få borgerne tilbage på

set også nogle af de pointer der blev fremhævet under den

dem der har haft mindre gode erfaringer med reformen

til den nye brugerundersøgelse sådan at vi får et nyt opdateret billede som kommer til at indgå i den samlede vurdering reformen har jo betydet at vi har skabt et mere rummeligt fleksjobsystem hvor også borgere med en meget lille arbejdsevne reelt kan få deres ressourcer i spil lige nu arbejder mere end femogtyvetusind borgere med en væsentlig

arbejdsevne i et fleksjob på op til ti timer om ugen i de såkaldte minifleksjob de mange resultater er et skridt i den rigtige retning særlig er det vigtigt at flere borgere i dag får den rigtige hjælp

også vigtigt at der fortsat tilkendes førtidspension til de borgere der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser at det er helt åbenbart at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres det er det der kendetegner et velfærdssamfund at der også skal være plads til at hjælpe dem som af den ene eller anden årsag

der tilkendt cirka ni tusind syv hundrede nye i to tusind og tolv altså før reformen var det fjortentusinde og syvhundrede og halvtreds vi har reduceret antallet som jo også var en del af formålet med reformen men vi har bestemt ikke stoppet for tilkendelser og det er synes jeg helt fundamentalt at slå fast når det er sagt er forligskredsen og jeg selv fuldt bevidst om at vi fortsat står over for væsentlige udfordringer på det her område og derfor

vi har set alle de dokumenter der ligger til grund for den og det er min forventning at vi

i løbet af foråret vil kunne få lavet en meget grundig evaluering af hele reformen

skal give os et solidt fundament for at se på yderligere justeringer for netop at sikre at de

om der er noget der skal justeres mit fokus i den forbindelse vil være at sikre at reformen lever op til de høje forventninger vi havde dengang

også helt afgørende at det der sættes i værk gøres på et oplyst grundlag og har den rigtige retning

men af gode grunde også med beskæftigelsesudvalget som af mange årsager jo vil blive holdt orienteret om

jeg synes at det er er fint at

frem til en løsningsmodel

men bare er blevet gemt væk i kommunerne men vi må

borgmestrene og arbejdsmarkedscheferne ja det kan godt være men vi bestemmer selv hvad vi gør så jeg håber at det er sådan mere håndfast lovgivning den her gang det må vi så se når det kommer men det ministeren har

synes jeg vi skal tage positivt imod indtil det modsatte er bevist jeg håber virkelig at det her

der er stor forskel på dem der skal have et ressourceforløb det ved vi

vendte bunken af kontanthjælpsmodtagere der er syge eller langvarigt på kontanthjælp

dem der skulle ind i ressourceforløb der var også nogle af dem der skulle

ind i et rehabiliteringsteam og der mangler vi så at rehabiliteringsteamet

sige om hvad der skal ske men de kan bare vurdere om

se på om de så også skulle have mulighed for

en afklaring det er der ikke rigtig nogen

så omfatter at vi slipper for at høre mere om

pege på indsatser der er til gavn for borgeren for at de skal i et ressourceforløb

ministeren også sørger for at kommunerne

bare sender ud til kommunerne og

jeg håber også der kommer en yderligere opfølgning på det

forligskredsen ikke er færdige med at se på tiltag der skal

så slipper for flere af de sager hvor vi hører om folk

det er det vi gerne skulle undgå så dem der

flere sygdomme mange af de her folk der går og ikke kan få en afklaring

har flere sygdomsforløb bag sig det er måske kombineret af mange forskellige sygdomme men

på kontanthjælp fordi kommunerne godt kan

men man vil heller ikke sige at de skal have en førtidspension eller et fleksjob

bundgrænse for de her minifleksjob

hermed fremsætte forslag til vedtagelse folketinget konstaterer med tilfredshed at regeringen har taget initiativ til præciseringer af lovgivningen om førtidspension og fleksjob folketinget opfordrer dog regeringen til at fremsætte forslag til konkrete lovændringer som sikrer at syge borgere ikke placeres i et langvarigt ressourceforløb og til at fremlægge forslag der kan sikre en hurtigere afklaring af sygdomsramte borgere samtidig opfordres regeringen til at se på muligheden for at give rehabiliteringsteamet afgørende indflydelse på om en borger skal have førtidspension eller

godt starte med at fortælle lidt om intentionerne med der egentlig var meningen

socialdemokratiet stod i spidsen for at lave de her reformer

har det så skidt at man ikke kan arbejde og

være så fattigt et land at vi ikke har råd til at give folk den fred de har brug for og det skal vi stadig væk

arbejde så synes vi at vi svigter dem hvis ikke vi hjælper dem og prøver på at udvikle dem og give dem muligheden for at komme tættere på arbejdsmarkedet det synes vi

man gjorde før reformen og derfor var det netop at vi lavede det redskab der hedder ressourceforløb ressourceforløb er efterhånden blevet et fyord det må vi jo indrømme

den enkelte skulle komme ind til kommunen

hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet der gerne sammen med dem

et ressourceforløb fungerer og den enkelte har det rigtig godt med det og faktisk går glad hen til kommunen og glad hjem igen

det gået som det skal

i nogle kommuner jeg har besøgt silkeborg men jeg bor selv i norddjurs

de her mennesker bliver jagtet rundt i alle mulige underlige arbejdsprøvninger og det skal vi på ingen måde finde os i og det vil vi heller ikke for man skal behandle mennesker ordentligt derfor

i forligskredsen med ministeren i spidsen lavet vejledning rejsehold og

kommunerne der skal tage sig sammen eller er det lovgivningen der skal være mere præcis og jeg vil sige

arbejdsevnen hvis man sætter et ressourceforløb i gang er det så noget vi kan regne med ja kammeradvokaten siger i hvert fald at den her

mennesker ordentligt det som er sket er vi simpelt hen nødt til at gå

også på at det her har en god virkning er det her så nok nej overhovedet ikke

skal selvfølgelig kigge på alle de andre ting

de skal have har de mulighed for at sige nej har de mulighed for at klage har de mulighed for de ting de skal have

fuldstændig vanvittigt at de her folk kan gå fra de får ressourceforløb

gået en eller to år før der rent

en indsats det holder jo ikke syge mennesker bliver

er ordentlighed i sagsbehandlingen vi skal behandle mennesker ordentligt der er alt for mange eksempler på at der er nogen der er blevet behandlet skidt man har snakket dårligt til dem og

jeg tror rigtig meget på at lige nøjagtig den præcisering vi har lavet i dag er med til at hjælpe de her mennesker

i fokus det er med til at sige til de mennesker hvis du skal have

fred og ro til det og så skal bare jagtes rundt i alle mulige tåbelige

gøre alt hvad vi kan for at give dig et godt ressourceforløb sammen med dig med dig så du føler dig tryg og du føler at det her gør vi for dig

og det er det vi går efter i den her præcisering og det er det vi går efter når vi skal til

at forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob i indeværende folketingssamling vil foretage en præcisering af reglerne på reformområdet præciseringerne skal skabe klarhed om at der kan ske tilkendelse af førtidspension uden forudgående ressourceforløb i sager hvor det 1 på grund af særlige forhold er helt åbenbart at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres men også i sager hvor det 2 er dokumenteret at det er helt åbenbart at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres at det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb at der kan peges på indsatser hvor der er en realistisk forventning om at borgeren kan drage nytte af indsatsen og på sigt forbedre sin situation og blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet for

at nu skal kommunerne bare tage sig sammen og

er god nok for det er jeg blevet mødt med utallige gange gennem årene når jeg har rejst det her spørgsmål

og kritiseret lovgivningen så har jeg fået at vide at det er helt ved siden af at kommunerne

en glæde over at vi er kommet så langt at vi nu diskuterer konkrete lovændringer så har vi andre jo til gode at se om de så lever op til

gode hensigter så det vil jeg ikke kommentere

lige nu jeg vil bare spørge ordføreren hvis vi nu spoler tilbage til aftalen om førtidspension og fleksjob som jo ikke var en aftale men et forlig så stod der at den skulle medføre at man sparede

cirka fire milliard kr når den var fuldt indfaset står det sparemål stadig væk

det har så vist sig nu at det skulle vi

vi så også gjort derfor holder jeg stadig væk fast i at nu

hvis de gør det de gjorde før i tiden så har de simpelt hen ikke fortolket loven rigtigt og så er det en ommer så nu kan jeg faktisk være nødt til sige til

nu er vi der hvor kommunerne

er gået og hvor mange der har fået og hvor mange der ikke har fået og det

kroner på førtidspension og fleksjobordningen og fuldt indfaset på meget længere sigt

og et forlig binder alle de parter som har skrevet under på det så synes jeg det er ret vigtigt

eller om partierne er villige til hvis det viser sig at den nye ændring

tilkendelser af førtidspension og det hele bliver dyrere så

at slække på det det er da ret vigtigt at få at vide hvad

de ting vi har gjort det spørgsmål som

har virket og det kommer vi også til diskutere men jeg synes at forligskredsen har bevist at når der er noget

hvis det er sådan

åbenlyst formålsløst at komme igennem et ressourceforløb

man have en førtidspension

efter de nye tiltag

jo en sagsbehandler ude i kommunen eller hvem det nu er

ikke rehabiliteringsteamet der afgør

men hvem er det efter de nye regler her der så skal træffe

de samme der skal gøre det det er selvfølgelig kommunerne det er selvfølgelig

skulle være men forskellen er bare at nu har de fået nogle meget klare regler

det er meget mere enkelt og hvis man kigger i det fra kammeradvokaten

af for det er de samme personer der skal sidde og fortolke reglerne sidste gang der blev sendt vejledninger ud

det er en bedre præcisering og hvis ikke de

det er stadig væk de samme personer der sidder og

derfor har vi leveret og nu skal de forstå de regler

er for en type regelændring man har lavet som sikrer at kommunerne i så høj grad laver en ensartet forvaltning

simpelt hen et spørgsmål om at man

syge mennesker skal ikke have et ressourceforløb for alt i verden hvis man har fundet ud af

skal de selvfølgelig have en førtidspension men hvis man så

det er for et udviklingspotentiale der er i det og de skal også dokumentere indsatsen i det

placeret i et langvarigt ressourceforløb uden perspektiv ingen borgere skal lades i stikken det må være succeskriteriet i vores velfærdssamfund vi lever i et rigt solidarisk samfund hvor man kan blive hjulpet på rette vej hvis man af den ene eller anden grund har brug for hjælp ingen der kan yde en værdifuld indsats skal sidde over

også glad for at mennesker i selv vanskelige situationer har mulighed for at få støtte til at afklare og forbedre deres funktionsevne denne mulighed giver et ressourceforløb reformen af fleksjob og førtidspension har været et væsentligt fremskridt for syge og udsatte borgere i danmark sådan sådan skrev fem overlæger i et indlæg til ugeskrift for læger tilbage i to tusind og femten overlægerne

påstanden med de foreløbig gode erfaringer der er med ressourceforløb reformen har givet borgere med komplekse problemstillinger mulighed for rehabilitering og udvikling af ressourcer der kan gøre dem i stand til at passe et arbejde formålet er at finde netop det job eller den uddannelse som passer til den enkeltes

at der desværre også er eksempler på ressourceforløb hvor indsatsen ikke fører til fremskridt og hvor det belært af den konkrete erfaring havde været langt bedre at indstille til førtidspension fra starten af det skal vi tage ved lære af

er der forskel på resultaterne i de enkelte kommuner en analyse fra

arbejdsgiverforening fra januar sidste år viste at eksempelvis otte og halvfjerds borgere i hedensted kommune som havde været igennem et ressourceforløb

i enten et ordinært job uddannelse fleksjob eller på dagpenge erfaringen viser jo at mange borgere har været glade for deres ressourceforløb fordi der er blevet taget hånd om deres udfordringer og de har fået hjælp

på den anden side

der afsluttede et ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet

job uddannelse fleksjob eller dagpenge så vi kan konstatere at der også med ressourceforløb er grundlag for at lære af hinandens erfaringer rundtomkring i kommunerne

selvfølgelig ikke acceptabelt at syge mennesker uden håb for en fremtid på arbejdsmarkedet bliver placeret i et langvarigt ressourceforløb det har aldrig

gælder det jo også i kommunerne afsluttende skal det siges at vi stadig mangler evalueringen af

vi kan gøre reformen endnu bedre ved

for for at finjustere reformen

til kommunerne med gode råd til at sammensætte et godt ressourceforløb vi har senest i to tusind og sytten præsenteret kommunerne for en orienteringsskrivelse som indskærpede at indsatsen i ressourceforløb aldrig må forværre borgernes helbred

situation at komme i et ressourceforløb

men venstre hilser det meget velkommen at vi i dag kan

offentliggøre en aftale som forligspartierne bag

har indgået hvor vi præciserer reglerne om tilkendelse af

enkelte forslag har

afslutte med at sige at venstre ser frem til at kunne behandle disse forslag til præciseringer af lovgivningen lovgivningen

er et rimelig godt tempo men er det ikke rigtigt

i virkeligheden var meningen at den her reform skulle evalueres

tilbage i august måned var at fremskynde den del

evalueringen som handlede om tilkendelse af førtidspension således at vi allerede her primo

kunne tage stilling til eventuelle ændringer

udsendelsen af den aftale de har lavet

et tidspunkt hvor vi andre ikke har mulighed for at forholde os til den så det har vi til gode jeg vil bare

ordføreren det samme spørgsmål som jeg stillede til herre

sparemål der blev aftalt i forbindelse med den her reform

og tyve og cirka fire milliard

i nogle kommuner bliver rettet til

altså en besparelse i den reform forstået på den måde at man

som man egentlig måtte er det det det er udtryk for

at der vil blive tilkendt flere førtidspensioner end man oprindelig regnede med

vil få tildelt deres førtidspension på et tidligere tidspunkt

vil være i et ressourceforløb

vi har set de senere

at man laver lovændringer og nu bliver det rigtig

ikke er noget i selve lovgivningen der som sådan ændres ud over at man præciserer

har forstået hensigten med det som forligskredsen

i den samme situation at der ikke sker

det samme at nu strammer vi op og der blev sendt nye vejledninger ud

på en anden måde er det sådan at man har aftalt med ombudsmanden

skal skabe klarhed om to ting dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i særlige tilfælde være opfyldt uden at borgeren deltager i et ressourceforløb uden at borgeren deltager i ressourceforløb sådan har det ikke været alle steder

for at iværksætte et ressourceforløb at kommunen kan pege på indsatser

at borgeren kan drage nytte af den indsats og udvikle sin arbejdsevne det er den anden ting

et åbenlyst tilfælde så kunne man få tilkendt førtidspension uden

deltage i ressourceforløb det kunne man også før det kan man så også med de nye regler det strammer man op man præciserer at nu skal

afgøre det uden at rehabiliteringsteamet rigtig har indflydelse

hvordan vil man sikre at de så også lever op til de regler hvordan vil man gribe

men der er nogle kommuner har haft den opfattelse at hvis ikke det er helt åbenlyst

den præcisering vi nu laver er at det ikke

her konsekvens men hovedevalueringen

først kommer i efteråret

har vi jo endnu ikke sat dato på hvornår vi gør det og så skal vi jo forholde os til

som skal munde ud i noget ny lovgivning der forventer jeg sådan set at denne nye lovgivning så

som starter i efteråret

kunne nå at blive færdige med det i så god tid at de kunne sende det over til folketinget inden den her forespørgselsdebat

men lad mig først konstatere at

som jeg også sagde lidt tidligere

enhedslisten og også andre

ikke der skulle være noget galt med lovgivningen siden vi kan se det ene eksempel efter det andet på at folk

direkte skadelige ressourceforløb

og af de civile domstole så må der være noget galt med lovgivningen den konklusion har undertegnede forsøgt at få frem mange gange og der har vi da så fået noget der ligner en indrømmelse hvad det angår hvor højt op vi så skal løfte armene må tiden jo vise men jeg må sige at når jeg kigger på formuleringerne i den pressemeddelelse man har udsendt så melder der sig altså nogle spørgsmål og så tror jeg at der er god grund til at kigge meget nøje på hvad det egentlig er for nogle formuleringer

forligspartierne er åbenbart blevet enige om at dokumentationskravet for at få tilkendt tilkendt en førtidspension i visse tilfælde kan være opfyldt uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb det er der ikke noget nyt i det står der i loven i forvejen så kommer der måske noget som er lidt nyt her det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb at kommunen kan pege på indsatser hvor der er en realistisk forventning om at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne det lille ord realistisk står ikke i loven i

og anerkende hvis der er

hvem kommer til at fortolke hvad der er realistisk det gør kommunerne for sådan er den lov altså indrettet

de mange ulykkelige forløb vi har set og de mange ulykkelige eksempler på hvordan mennesker er undskyld mig blevet pint og plaget

bliver man jo lidt urolig når venstres ordfører står heroppe og siger jamen de sparemål der lå i den her reform

siger jo noget om

meget meget skarpt ud

fortsætter det er der grund til at være meget opmærksom på så det skal være min bemærkning til den

at se selve aftaleteksten jeg kan ikke rigtig finde den men det er måske det man har skrevet i pressemeddelelsen

et lovforslag jeg vil gerne sige at

kammeradvokaten der skal fortolke hvordan kommunerne skal forvalte loven

der fortolker hvordan loven skal bruges og så er det ankestyrelsen

der må erfaringen efter fem års kamp om den her reform hvor stort set alle de negative forudsigelser som kom fra kritikerne her i folketinget og fra en lang række organisationer udenfor er

at det er det der viser sig at hvis man skal

piske folk rundt i alle de her forløb så skal lovens tekst være meget meget klar og der skal være nogle klare rettigheder til borgerne jeg tror at hvis de havde været der så

blevet præsenteret for dem men

om herre finn sørensen eller måske en anden behjertet sjæl i enhedslisten har reflekteret over den situation vi var i i to tusind og elleve

mennesker på at man skubber dem ud af arbejdsmarkedet

ville man bare ikke benytte sig af fordi de åbenbart var for dyre fordi der skulle spares

var en spareøvelse

altså sådan at hvis folk ikke kan forsørge sig selv gennem et arbejde skal de have et ordentligt forsørgelsesgrundlag og jeg betragter ikke en ressourceforløbsydelse som er på kontanthjælpsniveau

egentlig om den vækst der har været i

masser af redskaber man kunne bruge for at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet og det vil de fleste gerne det ville de dengang og det vil de i dag

plancher der peger lidt på hvad problemet måske er i den nye ordning med minifleksjob og det kan jeg så ikke få lov til at svare på men det er der forhåbentlig en anden der spørger om så

for den enkelte og for hele samfundet når den enkelte går fra passiv forsørgelse

enhedslisten og herre finn sørensen ser på det ser man det

hvor ministeriet var så venlig at udsende nogle plancher om hvilken situation

som har afsluttet et ressourceforløb og det er under tre

arbejde det taler jo sit klare sprog om at den

ført til at flere er kommet i ordinær beskæftigelse ud over

at få i fleksjob og andet det er helt fint

og det er vi i dag at man tilbyder borgere der har mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet hjælp til det og der var også dengang da man lavede den reform

som forligspartierne bare ikke ønskede at bruge fordi der skulle spares en

det skal der åbenbart stadig væk

bare høre herre finn sørensen

det jeg sagde var jo

mindre andel af førtidspensionister få en tidligere tilkendelse i tråd

den tidligere tilkendelse ventes at føre til et tilsvarende lavere antal af personer i ressourceforløb

jeg har jo forstået at det sådan set har været et

af målene med herre finn sørensens politiske arbejde at vi faktisk nu

uden at skulle gennemgå ressourceforløb så kan jeg kun glæde mig så inderligt på de menneskers vegne

sende borgere i ressourceforløb

for at udvikle arbejdsevnen den præcisering foretager vi også og igen vil

meget glad mand som dagen nu skrider frem

om hvad jeg mente om væksten i antallet af fleksjob og

man skal studere de plancher vi fik af ministeren her eller

at den største vækst ligger i det der hedder minifleksjob altså under ti timer noget andet interessant er at det kun er lidt over tyve procent af dem der er i minifleksjob der formår at øge deres timetal det er altså kun lidt over tyve procent af dem der formår

leve op til det som var begrundelsen for at indføre minifleksjob nemlig at de skulle bruges til at udvikle borgerens arbejdsevne omvendt

faktisk får mindre arbejdsevne og så skal vi jo bare lige hæfte os ved at minifleksjob jo ikke noget folk selv kan vælge

hvis kommunen skønner at de skal have sådan et for at udvikle arbejdsevne så skal de

meget til den diskussion der er her og til de udtalelser der

spørgsmålet fra herre finn sørensen og nu også svarene oppe fra

godt tænke mig måske at få præciseret en lille smule hvad det egentlig er herre finn sørensen tænker om det her også

lyder for mig som om

problematiserer at der er mennesker der er kommet i minifleksjob

der er kommet i ordinært arbejde efter at have været i et ressourceforløb

værd at beskæftige sig med det og det tror jeg vi kommer til når vi får den mere omfattende evaluering af hvordan det er gået så

op til de erklærede målsætninger og det er der hvor jeg siger at allerede nu kan vi se nogle opmærksomhedspunkter som det hedder og vi kan se at de

i en forvirret tilstand i forhold til det det er helt galt at man kan varetage et fuldt almindeligt arbejde efter

meningen er at man skal i ressourceforløb for at finde ud af om man skal have et fleksjob eller have en førtidspension at der så er nogle der får ordinært arbejde

i forhold til minifleksjobbene har vi jo den virkelighed at de mennesker

førtidspension i stedet for der er treogtyvetusind mennesker i det her kongerige der har fået minifleksjob

er det muligt at arbejde selv om man er på førtidspension der er lovgivning om at man kan få et såkaldt skånejob der er nogle regler om at man har lov til at have noget lønindtægt op til en vis

forligspartierne argumenterede dengang og som

man fuldstændig har opgivet folk

stadig væk skulle være en del af os alle sammen nemlig være tilknyttet arbejdsmarkedet komme hjem om aftenen sætte sig ved aftensbordet og fortælle at man har en arbejdsplads at man har nogle arbejdskollegaer og så videre det synes jeg faktisk

laver vi om på det nu men jeg mener sådan set at de kommuner der har det rigtig fint har læst lovgivningen som

skal præciseres

meget forskelligt og derfor laver vi om på det men er det

så de kan være en del af os mener finn sørensen ikke at det er

end bare at give dem en pension undskyld jeg siger det men når man giver dem en pension

gang vi stifter bekendtskab med jer er når vi sletter jer folkeregisteret det er jo ikke meningen at

som man selv siger vil føre til

der får pension men at der er lidt flere der får den lidt tidligere jamen hvorfor gør man det hvis det er at opgive folk

vi synes at for mange blev placeret permanent på førtidspension selv om de underliggende helbredsmæssige problemer ikke nødvendigvis var permanente og der var behov for at kigge på hvordan man afklarede folk fleksjobordningen var ulogisk og den var også problematisk fordi den ikke nødvendigvis under de svageste og i nogle tilfælde

man for at folk kunne bevare højere lønninger trods nedsat arbejdstid vi har set en række sager hvor svage borgere er placeret alt for længe i ressourceforløb og det betyder at man selvfølgelig skal give reglerne et serviceeftersyn det skal man gøre løbende især når man laver så gennemgribende en reform og det er så også det vi gør nu vi skal have løst at reglerne er implementeret så forskelligt i kommunerne og det har forligskredsen

fremlagt her vi skal hele tiden forsøge at gøre den nuværende lovgivning bedre jeg tror

set ikke at vi her i salen både dem der er med i forliget men

ret enige om at man skal finde balancen mellem at dem som ikke kan arbejde skal have muligheden for at få en førtidspension men dem der kan arbejde

job så med den præcisering

der nu kommer af lovteksten tror jeg sådan set også at de partier som står uden for forligskredsen

det er et skridt i den rigtige retning på trods af at de

ud til kommunen syntes vi også det var godt indtil det modsatte blev bevist fra kommunernes side jeg skal lige høre

snakker om ressourceforløb og der kommer mere præcisering i

ændrer ikke ved at kommunen kan placere nogle

ressourceforløb i fem år

være en arbejdsevne som skal kunne udvikles og som skal kunne bringe borgeren tættere på job

man få forlænget ressourceforløbet uden der rigtig sker

at nu skal kommunerne også gøre en indsats i ressourceforløb

ikke få tilkendt førtidspension

betyder jo og det har vi også set at selv udviklingshæmmede mennesker med en meget nedsat funktionsevne som er under fyrre er blevet sendt i det ene ressourceforløb efter det andet

af indsatsen det er klart

er det jo ligegyldigt om du er otte og tredive år eller

kunne drages nytte af den indsats der bliver lavet for at det giver mening for kommunen at lave den

muligheden for at udvikle arbejdsevnen og et spørgsmål mere bliver der lavet om på

at det skal være helt åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen før der må gives en førtidspension

igennem et ressourceforløb før du kan få tildelt din førtidspension

kan tildele en førtidspension når de vurderer at

jeg har en bekymring der overstiger glæden og det kan godt være

berettiget men jeg synes at

kæmpestor forventning hos det vi kalder den sociale modstandsbevægelse som er alle de udsatte og alle deres hjælpere

om at vi får løst de her problemer nu eller meget snart mange af de mest udsatte danskere

uger de her måneder fordi de har håbet på at de kunne komme ud af klemmen

betyder at man for alvor kan det nu ved jeg jo ikke helt hvad de ændringer som kommer kommer til at medføre

er for for lang tid der håber jeg at forligskredsen vil

er det selvfølgelig rigtig gode takter at syge borgere ikke skal trækkes igennem indsatser der ikke giver mening og at reglerne om

at dokumentationskravet

det er jo svært når man ikke har lovværket vi ikke har de præcise regler at sige hvordan og hvorledes og det er også svært at spille ind i men jeg har da et par forslag der måske kan katalysere det her der kan hjælpe de her gode intentioner med på vej for eksempel at give rehabiliteringsteams magt til at afgøre sager i højere grad og hurtigere og i den forbindelse kigge nøjere på de speciallægeerklæringer og lægeerklæringer som borgeren har man visker jo nærmest borgerens fortid ud nu jeg har snakket med adskillige borgere som er ramt af de her reformer der

til speciallæger og fået otte speciallægeerklæringer til en pris

og otte tusind kroner stykket så sent som på vores høring

ekspert der sagde at der bliver lavet speciallægeerklæringer for millioner af kroner ude i kommunerne som bliver annulleret

ikke bliver set på det kunne jo være fint at få det fikset samtidig

som som de berørte borgere har over det her og så give mulighed for mere individuel behandling af mennesker i ressourceforløbene fordi hvis man

at afgøre i højere grad om folk skal direkte

også noget af det man gør i nogle af de kommuner hvor det fungerer så det var nogle nogle gode råd til at prøve at få det her til

lykkes uden jeg ved om de virker lidt skæve og forkerte og lidt klodsede fordi jeg ikke kender

jeg sige at jeg er lidt bekymret over det med økonomien altså hvis der er fuldstændig samme sparemål som der har været hele vejen

så kan jeg godt blive i tvivl om om øvelsen lykkes jeg er bange for at forligskredsen bliver nødt til

gribe ned i pungen og finde nogle penge

skal komme ud på en måde sådan

herre torsten gejl hele tiden taler om

at høre herre torsten gejls refleksioner over at man førhen

en refleksion over at man i to tusind og elleve tilkendte syttentusind førtidspensioner altså næsten en tredjedel af en fødselsårgang starter man med at sende over

på førtidspension ikke dem der lige

kunne få en ekstra mulighed for at komme ind i arbejdsfællesskabet og den intention er der jo ikke noget galt i efter min mening problemet er at man har

at reformen har fået en gigantisk slagside

så intentionen er jeg ikke umiddelbart

superkritisk over for men måden det er blevet gjort på har ødelagt

tusinder af menneskers liv og det er jo det vi skal have rettet op

at man sparer penge ved det her

ind på arbejdsmarkedet at det så også som virkning har at man sparer penge er jo blankt indlysende

som tvinger ufattelig mange tusinde

nærmest at ophobe sig eller blive parkeret

ofte starter det med fysiske problemer

og en umyndiggørelse der lige så stille også skaber sociale problemer og mentale problemer hos dem så kære ordfører

sparet for meget her og jeg er bange for at forligskredsen

skal sige at det kommer vi ikke igen det gør

er mennesker som det her handler om

ligesom vi i forligskredsen er dybt optaget af det håber jeg

revision igennem som vi fremrykkede med delevalueringen i forligskredsen

synes jeg rigtig fint har

vi fremlægger i dag grunden til at vi gør det er jo at vi har gravet os ned for

vi som forligskreds og lovgivere

kommer til at blive efterlevet hvordan sikrer vi at den gør det

alt fald fra den tidligere ordfører at det er forstået

gennemgået på ministerens initiativ igen af kammeradvokaten hvad var intentionen

man skal aldrig love

synes jeg nu står meget tydeligt vi vil tættere

situation hvor færre end tilsigtet

i ressourceforløb uden at det var meningsfuldt

tydeligt præciseret og vi har fået det gennemgået grundigt vi har fremskyndet det så meget vi kunne men også fået det gennemgået grundigt

det her handler om

hele vejen rundt i forligskredsen fra dem der fremlagde reformen til dem der nu har ansvaret det er jeg rigtig rigtig godt tilfreds

det her er det første skridt det er den delevaluering vi fremrykkede fordi det

allermest presserende vi kommer til at kigge på mere

og jeg håber for hele tinget er er det en grundlæggende læring at det er meget svært at lave omfattende forandringer

mindre at ingen skulle parkeres særlig ikke hvis man er

en førtidspension hvor ingen interesserede sig for en

vi fast i de skal følges til dørs og det lykkes ikke altid fra første

at nå hertil det har det helt sikkert

erkende at det var nødvendigt at ændre lovgivningen jeg kan også huske at man har været ude med mere vidtgående forslag end dem jeg kan høre

at det man har konstateret i forligskredsen er

er blevet

som forudsætning for

ser ud med økonomien

det der er de økonomiske ambitioner med

i jo at det ikke er os herinde i folketinget der skal lovgive om hvem der skal have førtidspension det er ikke

førtidspensionister

er målet målet er

at vi i forligskredsen

at der skulle have været tilkendt en førtidspension

ressourceforløb det er nogle af de sager vi har diskuteret her det tror jeg er helt ægte

ved jeg ikke det er jo netop ikke mig der skal tilkende den

og nu præciserer vi det skal have den

set ikke noget nyt i spørgsmålet er hvad der er kriterierne for at få den

afhængigt af hvor man ser det fra

mellem forligspartierne fra to tusind og

er fuldt indfaset jeg forstår det sådan at det sparemål står fast

det er menneskerne og deres tilknytning til arbejdsmarkedet og den bedste tilgang til det der er målet

præciseret det er derfor der kommer et lovforslag nu hvad kriterierne er og resultatet af det skulle gerne være at flere får den rette tilkendelse det har vi knoklet for i mange måneder og

at det er vi enige om det er også derfor at det der er alfa og omega for dem der er berørt af det er at de får en hurtig afklaring at de ikke skal trækkes igennem

ændrer ved kommunernes brug af ressourceforløb hvor man blive placeret i ressourceforløb i en to tre fire fem år uden en afklaring

jo ikke set på her det er bare hvad der er åbenlyst formålsløst det er den præcisering der bliver lavet her har jeg forstået men jeg har også forstået

noget i den stil det kommer til at dreje sig om vil man nå at kunne få andet med

når forligskredsen får

jeg at der kan ske tilkendelse

er en realistisk forventning om at borgeren kan drage nytte af indsatsen

en klarere præcisering som kommunerne nogle kommuner åbenbart

som den tidligere ordfører også påpegede at vi i radikale har fremsat en lang række andre forslag til elementer vi kunne tænke os at se på hvor vi har en politisk holdning til at her vil vi også gerne

fleksjob den slags ting jeg afventer gerne den her evaluering

her forandret at man faktisk er nødt til lige at vende

at se på at give rehabiliteringsteamet en mere afgørende indflydelse på de afgørelser det er der eksperterne sidder

er ordføreren klar til at give rehabiliteringsteamet en mere afgørende indflydelse sådan

meningsfulde forløb og sammenhænge

også ligger i rehabiliteringsteamet

at det er der nogle der peger på

brug for nogle udefra jeg synes at det

og af det vi vil få tydeligere frem med den grundige evaluering men jeg er mere end klar til at diskutere

i dag præsenterer vi ændringer som stiller den syge stærkere over for systemet ingen skal i ressourceforløb hvis der ikke er udsigt til at deres arbejdsevne kan udvikles og arbejdsprøvninger skal kun gennemføres når der er et realistisk mål for at udvikle arbejdsevnen de ændringer gennemfører folketinget før sommerferien er du svagt stillet

til at stå stærkere forgæves har forligskredsen tidligere forsøgt på flere forskellige måder at få kommunernes administration til at flugte med intentionerne bag reglerne nu ændrer vi loven og

skal fremover behandle syge på en mere human og respektfuld måde

heller ikke for meget forlangt og kammeradvokaten har lagt ord til at kommunerne kommer til at ændre praksis senere på

går forligskredsen i gang med en større evaluering af lovgivningen det glæder vi os til i sf i stedet for at sætte snubletråde ud skal vi hjælpe de syge

og en mere gennemgribende ændring af loven den justering som vi gennemfører nu trækker klart i den rigtige retning vi synes det er gået langsomt

ikke at ændringen er så gennemgribende som vi kunne ønske os men det er så langt som vi kunne komme i den omgang store og gennemgribende ændringer kom vi desværre ikke igennem med men nu smøger vi ærmerne op og gør klar til næste omgang forhandlinger og overskriften fra sf bliver igen at styrke borgerne over for systemet de syge skal have flere håndfaste rettigheder så de står stærkere over for kommunerne sf støtter forslagene fra dansk socialrådgiverforening

en ventetidsgaranti alt for mange kommuner løber om hjørner med deres egne borgere og holder dem hen med snak dårlige undskyldninger bortforklaringer og ender med at trække sager ulideligt i langdrag syge mennesker bliver endnu mere syge af udsigtsløse ventetider som langsomt slukker håbet om at komme ud af en fastlåst situation i stedet for at være holdt fanget af kommunen synes vi at borgerne skal have faste garantier for hvornår og hvordan deres sag udvikler sig

ventetidsgaranti sikrer at borgerne med varigt

arbejdsevne ikke er fastholdt på ubestemt tid i systemet konkret vil sf foreslå følgende nye rettigheder ret til at få vurderet sin sag i forhold til ressourceforløb efter sammenhængende maksimalt

kontanthjælp ret til at få

sag genvurderet af rehabiliteringsteamet med henblik på førtidspension eller at stoppe fleksjobbet hvis der ikke er sket progression i et fleksjob der er på under fem timer per uge at borgere som visiteres til et ressourceforløb har ret til den første indsats inden for maksimalt seks uger efter visitationen

sf foreslår endvidere at styrke retssikkerheden ved at styrke rehabiliteringsteamet kommunerne nedsætter jo i dag rehabiliteringsteam med repræsentanter fra både beskæftigelses social og sundhedsområdet så alle aspekter i borgerens sag kommer frem men kompetencen til at afgøre sagerne ligger hos kommunens pensionsnævn fremover foreslår sf at det er rehabiliteringsteamet der kan træffe afgørelsen vi foreslår også at der kommer nye regionale revurderingsudvalg borgerens retsstilling over for systemet skal styrkes ved at oprette regionale revurderingsudvalg hvor både borgere og kommuner kan søge at få omgjort rehabiliteringsteamets afgørelse revurderingsudvalget skal være en instans inden ankestyrelsen

vi foreslår at arbejdsevne på under fem timer om ugen

få lov at vælge at tage et fleksjob men kommunen skal ikke kunne tvinge

kan være redningskransen til et bedre liv og alle har krav på at blive behandlet med omsorg og værdighed adgangen til førtidspension og fleksjob skal selvfølgelig ikke være et tag selv bord men i dag går mange kommuner alt for langt i deres nidkære jagt på borgernes sidste teoretiske restarbejdsevne den syge borger skal i stedet modtages af hjælpende hænder der nænsomt afklarer hvordan man kommer videre den ene arbejdsprøvning efter den anden nogle gange kun i halve timer og med en seng ved siden af løbende skift af sagsbehandlere evig mistænkeliggørelse lægeerklæringer der ignoreres

konstant trækken sagen i langdrag er mange steder virkelighedens kommunale

men ret ofte synes jeg vi kigger direkte ind i et rædselskabinet papirer forsvinder møder udskydes eller aflyses spørgsmål og klager besvares ikke og så videre og så videre den nedværdigende oplevelse af at være et nummer i køen reduceret til en sag der skal udfylde nye skemaer til nye samtaler til nye arbejdsprøvninger jo det kræver et godt helbred at være syg men den justering af loven som folketinget kan tage med vores forslag er et vigtigt skridt vi synes der er lang vej at gå endnu

de svagt stillede har fået et stærkt fundament

vi er jo i gang med at se resultaterne fra en forsinket delevaluering og vi kigger frem mod en forsinket

en reform som har så store negative indvirkninger på de allermest udsatte danskere bliver så

af hovedevalueringen bliver så meget forsinket at hvis det er rigtigt hvad herre hans andersen sagde

forandringer der kommer til at ske i efteråret

så har forligskredsen jo sendt hele den her hovedevaluering og konsekvenserne af den

taget fat på og gjort det tydeligere jeg synes jo at vi skulle vende formuleringerne om i stedet for at sige at noget

der giver borgerne rettigheder ved at sige at man

iværksætter ressourceforløb eller arbejdsprøvninger når det er realistisk og

konkret og med klare mål som borgeren kan udvikle sig hen imod jeg tror man skal lave de positive formuleringer på borgernes vegne i stedet for og allerede i formuleringerne

så mange er kommet på fleksjob er en succes og jeg synes ikke det var en succes dengang man sendte syttentusind mennesker på

kommer de justeringer af den her reform som virkelig er nødvendige for at

det viser sig at man laver en ansvarsfraskrivelse der er så stor at man sender det her videre til den næste regering vil sf så garantere at kæmpe imod det ved at gå ud af det forlig

ikke lige mulighed for at gøre det i dag men det står enhver frit for at

eneste sygt menneske i danmark får det bedre ved at sf træder ud af forligskredsen er der et eneste sygt

der får det bedre af det næh og

vi kan gøre en forskel ved at være med i forliget og det opfatter

inden sommerferien vil det sige at de træder i kraft første juli

karsten hønge har snakket med ministeren om

de forhandlinger men jeg fornemmer at herre karsten hønge ikke har

noget som helst igennem af det

givet tilsagn om at noget

jeg er bare interesseret i at høre

muligheder for at sf kan få nogle af de gode ting igennem eller om ministeren bare har skudt det hele ned og

vi kan nå at få det vedtaget i den her folketingssamling og så skal det jo nok træde i kraft efter

går jeg ud fra men ideen i det her

i den her folketingssamling og så går vi i gang med den store evaluering der så forhåbentlig kan blive vedtaget i den næste folketingssamling

står udtrykkeligt at vi ændrer i tre paragraffer det bliver ændret i loven der bliver ændret

ændringerne skal tydeliggøre at kommunerne i hver enkelt sag skal vurdere

der er relevante at afprøve i forhold til udvikling af borgerens arbejdsevne og at krav om dokumentation ikke indebærer at kommunen skal have afprøvet alle instanser herunder ressourceforløb i praksis der bliver ændret i tre paragraffer

det skal vente til senere når i skal i gang med resten

i bare koncentrerer jer om lige nøjagtig

snakke om det hvordan skal

lovninger på noget som helst men lige så vel som

nemlig at få præciseret hvornår man skal i ressourceforløb og få sat nogle hegn op omkring

skulle være i tvivl om at jeg har den opfattelse

den syge borger stærkere over for

så er det bare jeg spørger hvilke konkrete rettigheder får den syge borger som vedkommende

afgørende for hvordan man

behandlet i det her kommunale system der er i den grad brug for at vi får en mere ensartet behandling

nogle kommuner mener at de skal sende borgerne i arbejdsprøvning og

ressourceforløb for at få afklaret hvad

er slut nu det kan man ikke mere man sender folk i ressourceforløb for at finde ud af hvor de kan udvikle en arbejdsevne så vi flytter

man sige beviset for hvorfor sættes i gang er det for at finde ud af hvilke begrænsninger du har eller

en arbejdsevne det synes jeg er at give borgerne en rettighed frem for at systemet skal afprøve teste

med ressourceforløb minifleksjob

er at udvikle borgerens arbejdsevne

og at det kun er når det er helt åbenbart formålsløst og det er dokumenteret at arbejdsevnen ikke kan udvikles at man må tilkende førtidspension

var god nok men det var den jo ikke vi kan konstatere at den ikke var god nok vi kan bare

hvilke intentioner vi havde

den er blevet håndteret og administreret meget forskelligt

samråd med ministeren der har sendt breve ud vi har haft rejsehold ude

en orienteringsskrivelse men det er jo tydeligt at kommunerne handler forskelligt og derfor bliver vi nødt til at præcisere

rigtig godt og konstruktivt arbejde om

en vanskelig sag som jo handler om hvordan man kan lave en tilretning på det område som vi nu har diskuteret her

giver mening men som også retter op på nogle af de uhensigtsmæssigheder vi har set i forhold til hvordan reglerne

haft rig lejlighed til at forklare i en lang række samråd

går jo netop på det finn sørensen har nævnt under flere samråd

har været kernen det er det vi har diskuteret med hinanden

forståelsen af sådan at der bliver en mindre grad af råderum

finn sørensen helt tilfreds men jeg tror sådan set at når finn

der imødekommer nogle af de bekymringer som

bliver sendt i et ressourceforløb som på ingen måde vil hjælpe dem

på arbejdsmarkedet det er jo lige præcis

afsæt i her i dag så er der også en diskussion eller nogle spørgsmål om

i kraft ja de træder jo først i kraft den dag folketinget beslutter

så kan man stille sig selv det spørgsmål hvornår det så er ja det er forhåbentlig her i løbet af foråret med ikrafttræden første juni

vi ikke køre med en helt så lang høringsperiode som man ellers ville forvente det vil jeg så allerede nu gerne annoncere at det bliver en forkortet høringsperiode men i min verden

så må vi jo så tage den kritik der måtte komme i forhold til at der er nogle der vil mene at høringsfristerne så bliver

lader til at det kommer som et stort chok for

at vide jeg medgiver også at der går rigtig mange ting over til beskæftigelsesudvalget det er faktisk synes jeg en vigtig øvelse som minister

at sende flest mulige informationer til folketinget der sker tit det at det der bliver læst

niogtyvende juni to tusind og sytten blev beskæftigelsesudvalget orienteret af

det er en forsinkelse på nogle måneder er det acceptabelt nej

ikke acceptabelt men det er bedre at man laver en forsinkelse og siger det åbent som

vi har jo netop ikke ladet den forsinkelse betyde at vi ikke tager et politisk ansvar for noget af det der har været allerallermest omdiskuteret nemlig hele det tema vi diskuterer

at den her forsinkelse af den større evaluering ikke skulle forhindre at vi kom til at kunne lave en lovændring på det her punkt men jeg vil også gerne sige

åbne for at vi må se på de høringssvar der kommer for vi har jo alle den interesse at vi nu sørger for at sikre at det lovforslag der kommer til

stemmer overens med de politiske intentioner der var dengang man lavede forliget tilbage i to tusind og tretten det er jo lige præcis derfor

får lejlighed til at drøfte men jeg vil gerne sige at jeg synes det her er en god dag fordi vi nu i dag med det lovforslag som

man ikke længere kan have en så bred fortolkning som man har haft tidligere og som vi bliver nødt til at præcisere i

også for at sikre at ankestyrelsen når der måtte komme sager

slæbes igennem ressourceforløb dem der får gavn af de præciseringer nu ved vi ikke hvor stor

ske en indsats der skal være en hurtig afklaring så man slipper for de lange

om ministeren også er klar til at se på at give

mere indflydelse noget mere afgørende indflydelse på om man skal have ressourceforløb førtidspension eller fleksjob

afgørende indflydelse i dag men er ministeren klar til at se på at give rehabiliteringsteamet hvor eksperterne sidder noget mere indflydelse

også ser på hele spørgsmålet om ressourceforløb det var også noget af kom op på den konference der

nogle der venter i meget lang tid inden

bliver sat noget i værk det bliver vi da nødt til at forholde os til

rolle er om man skal se på hvordan de virker og om der er ting der kan forbedres ja det vil jeg bestemt også jeg har ingen hellige køer i det arbejde vi nu starter

diskuterer vi det hele åbent og så må vi jo

sygedagpengeområdet i jobafklaringsforløb

hvis hvis man tegner en forsikring på arbejdsmarkedet og kommer i ressourceforløb

jo se på på den evaluering som kommer og det er klart at hvis der er nogen der påpeger

der fremsættes meget nøje ministeren kan også være helt sikker på at hvis det betyder bare den mindste lillebitte forbedring

vil vi selvfølgelig støtte det det er uden for diskussion mit spørgsmål er et

reform også i det man laver nu så det overordnede spørgsmål er er det rigtigt forstået som enkelte ordførere har bekræftet egentlig

der ligger i den oprindelige aftale om

og fire milliard kr når den er fuldt indfaset står ved magt og at de ændringer der foretages skal foretages inden for den

at der faktisk er sparet for meget på førtidspensionsdelen forstået på den måde at der er tilkendt færre førtidspensioner end der lå i forudsætningerne

og ordførertaler der var jo en fin diskussion mellem

radikale ordfører og herre finn sørensen og jeg synes altså at der for en gangs skyld er noget galt med herre finn sørensens ører

meget omhyggelig med at prøve at forklare hvordan det radikale venstre stod

endnu og jeg planlægger heller ikke at blive det altså jeg kan sige at min opfattelse er klar

er at der er behov for at vi indskrænker det fortolkningsrum som har været det er det som jeg har redegjort for

tage hatten af for forligskredsen

handler om hvordan vi sikrer at flest mulige mennesker er en del af det arbejdende fællesskab

er at opgive mennesker

hvilket jo så betyder at forbedringer i den ene ende af systemet skal finansieres med forringelser i den anden ende det er jo konsekvensen af det står det ved magt og er det rigtigt som nogle har givet udtryk for her og som jeg forstod det ellers må ministeren sige at jeg fuldstændig har misforstået det

at der er tilkendt fyrre færre førtidspensioner efter

trådt i kraft

den politiske aftale på og den intention der var må man bare konstatere

betydet at der er nogle der har været i ressourceforløb i længere tid inden de for

at vi kommer til at se at der er nogle der ikke kommer i ressourceforløb men kommer direkte

at sikre at vi ikke opgiver nogen at vi prøver at sikre at flest mulige mennesker kan bidrage og det synes jeg sådan set er et rigtig rigtig ønskværdigt synspunkt at have som jeg bakker et hundrede procent op om med den tilføjelse

måtte være tilfældet og det er der jo også i de regler

delevaluering men med

den eventuelle lovmæssige justering der kommer muligvis på baggrund af hovedevalueringen

afhænger det jo af hvor hurtigt vi kan nå en politisk enighed om det og hvornår vi så kan få et lovforslag fremsat og det kan jo

blive undskyld udtrykket en dreng eller en pige det kommer

for mig er det altså afgørende at indholdet er på plads frem for at vi er optaget af en bestemt deadline vil jeg bare meget klart understrege for jeg lader mig ikke presse

i forhold til at nå noget til en bestemt dato det må nu engang være sådan at vi ser på hvordan indholdet bliver bedre hvis det skal præciseres og

dårlig til at regne eller betyder det reelt at forligskredsen har skudt aben videre til

det som vi diskuterer lige nu i forhold til et lovforslag der kommer i høring som bliver vedtaget og

forhåbentlig i løbet af foråret og inden sommerferien politisk aftale om yderligere justeringer og tilpasninger af

et lovforslag kan diskuteres og

i næste folketingssamling sådan at vi kan få det besluttet hurtigst muligt men om det kan træde i kraft

er ude af mine hænder for jeg bestemmer det ikke alene og man skal lige huske på at uanset om der måtte komme en anden regering det er der jo altid

man ser på det så er forligskredsen den samme det skal man lige huske på

udsættes til torsdag den ottende februar to tusind og atten det er ordføreren for forespørgerne herre finn sørensen enhedslisten værsgo

om førtidspension og fleksjob som blev forelagt folketinget den ottende november to tusind og sytten af ni og halvtreds fagforeninger og andre

der er måske nogle ordførere der tænker åh nej skal vi nu ikke bare have en gentagelse af det vi lige har diskuteret det kan selvfølgelig være at det bliver konsekvensen men hvis det er sådan at de andre partier og ikke mindst partierne i forligskredsen vil gå til en sådan diskussion med et åbent sind og komme med deres meninger om de konkrete forslag vel vidende at der ikke er nogen af dem der er indarbejdet i det

vi lægger frem nu det kan vi jo sagtens høre at

er taget højde for men som vi allerede har fået oplyst og som alle ordførerne fra forligspartierne

arbejder vi videre med tingene ud over det forslag vi fremlægger nu så kunne det være rigtig interessant ikke mindst for de mange mange tusinde mennesker

kunne det være rigtig godt hvis man så gik til biddet

seks konkrete krav eller forslag til

som jeg ved at ministeren kender så jeg skal ikke forlænge

jeg skal nok uddybe hvad det er for

at begrunde selve forespørgslen men bare annoncere at jeg tror det er vigtigt at vi i den her situation alle sammen forholder os åbent til hvilke muligheder der kunne være for at forbedre borgernes og lønmodtagernes tryghed og retssikkerhed på det her område så derfor er der altså

regeringens holdning til de seks forslag som ni og halvtreds fagforbund og andre interesseorganisationer forelagde for folketinget i november måned to tusind

som jeg netop har fremført under den forespørgsel der lige just er afsluttet følger forligskredsen og dermed også jeg selv det her område meget tæt og det har hele tiden været vores klare holdning at der skal handles når der er tegn på at loven ikke virker efter hensigten jeg synes sådan set også at de sidste over to timers debat meget fint har dokumenteret at det er der en meget klar politisk interesse i

men jeg vil også gerne starte med at understrege at eventuelle ændringer af reformen skal tages

vi er jo netop blevet enige om at præcisere reglerne for tilkendelse af førtidspension beslutningen tog vi på baggrund af den fremrykkede delevaluering som har været meget grundig og som bestemt også har synes jeg selv været med til at kvalificere debatten delevalueringen viste

at der i den kommunale praksis er forskellig forståelse af hvordan kravet

der i visse sager har en

har iværksat ressourceforløb

udsatte borgere der ikke har udsigt til at udvikle deres arbejdsevne ikke kommer i ressourceforløb

bliver mere ensartet på tværs af kommuner det er bestemt en helt relevant problemstilling som vi nu også gør noget ved det næste vi nu venter på er

den samlede evaluering af hele reformområdet som jeg også havde lejlighed til at uddybe

en samlet evaluering der kommer her i slutningen af februar måned som vil give os et solidt fundament for at se på om der er behov for justeringer på andre dele af reformen

jeg helt åben over for det alt andet ville jo også

diskutere hvad indholdet af den evaluering giver udtryk for

der være en lang række både konstruktive og gode forslag som man må forholde sig til og som man også må diskutere rækkevidden

grund til at kvittere for den høring der var i onsdags i beskæftigelsesudvalget som jeg har gjort også under den sidste debat fordi den var med til at sætte fokus på nogle af de her forskellige temaer som vi kommer til at vende tilbage til

at vi nu venter på den samlede evaluering af hele reformområdet som kommer til at give os det her solide fundament for at se på yderligere justeringer derfor er det også lidt mærkeligt at vi allerede nu skulle gennemføre seks forslag som man vil sige jo så åbenlyst vil gøre tingene i den forkerte rækkefølge fordi i min verden

jo ikke noget at præsentere løsninger før vi har fået kortlagt hvad udfordringerne er og hvordan vores analyse rent faktisk

falder ud det synes jeg man skal gøre når man kender omfanget af det og derfor kommer

forholde mig til de seks forslag men jeg vil gerne understrege at når så mange der ved noget om området sætter sig sammen og bliver enige om helt konkrete forslag gør det selvfølgelig indtryk på mig det er jo seriøst arbejde

kunne man jo godt måske savne lidt mere passion fra ministeren lidt mere lidenskab

om arbejdet og det kvalificerer jeg nu ved at sige

det er flot arbejde der er lavet og så må vi jo så se på i hvilket omfang vi vil gøre brug af de forslag når vi ser den samlede evaluering

er da synes jeg selv grund til at kvittere for at det her er noget som har krævet rigtig meget arbejde

kryds og tværs af dem der har været involveret men at forholde mig til den ned i detaljen kommer jeg til når jeg ser den samlede evaluering og den vil jeg glæde mig til at diskutere

beskæftigelsesudvalg og jeg vil også allerede stille mig til rådighed for et samråd nu som jeg ikke selv kan indkalde mig selv i men allerede sige at jeg håber at vi får et samråd om den samlede evaluering

vil jeg da tage det som udtryk for at ministeren så vil forholde sig med et åbent sind til de forslag sådan at vi forhåbentlig på et eller andet tidspunkt desværre ikke i dag men så på et senere tidspunkt kan få ministerens klare holdning og også de andre ordføreres holdning

og om skal indarbejdes eller om man synes de er dårlige

forgæves igennem mange mange år

banket på for at få en reel diskussion af lovens tekst

kommet i den situation hvor vi diskuterer konkrete ændringer så er der jo naturligt nok en spændvidde i hvad vi synes der skal til og der

vi alle sammen skal være glade for at så mange har engageret sig altså at så mange uden for folketinget har engageret sig i at komme med konkrete forslag der vil jeg gerne lige understrege at der jo ud over de her organisationer som står bag det her også er andre organisationer der har produceret gode forslag det gælder for eksempel dansk socialrådgiverforening som herre karsten hønge var så venlig at nævne nogle af de forslag som socialrådgiverne

forslag der efter enhedslistens opfattelse også bør indgå i det arbejde vi skal have vi har i den her konkrete forespørgsel så valgt at tage udgangspunkt i de seks forslag fra de mange mange faglige organisationer og interesseorganisationer jeg tror

organisationer siden vi indsendte det sidst og det er selvfølgelig fordi

indtryk når så mange kommer med forslag så siger ministeren

kan forholde sig til det fordi det skal være på et oplyst grundlag jeg håber ikke at ministeren dermed antyder at de her mennesker

gør det på et uoplyst grundlag jeg mener tværtimod at de gør det på et yderst oplyst grundlag

det er jo organisationer der repræsenterer medlemmer ganske almindelige lønmodtagere som er blevet udsat

som vi jo har fået illustreret igennem utallige eksempler

nævne hvad det er de seks forslag går ud på det første er et forslag der siger

nedsat til syv timer og derunder skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb fleksjob eller førtidspension

det synes jeg personligt er det vigtigste af forslagene fordi det vil udstyre borgerne med nogle rettigheder og det vil for alvor forhindre kommunerne i

i købet skadelige forløb som vi har set så mange eksempler på det næste er at ressourceforløbet skal have en maksimal samlet periode på fem år hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet afklare borgeren skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering fleksjob ressourceforløb eller førtidspension igen

klart og tydeligt retskrav til borgerne og det er altså det vi har brug for og man må da sige at hvis det ikke er lykkedes at udvikle arbejdsevne i løbet af fem år

burde det ikke være svært at konkludere at så skal borgeren have ret til at vælge en varig forsørgelse på en anden og bedre ydelse

kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb det er en af vanskelighederne ved den gældende lovgivning at det kan

til de borgere der ønsker ressourceforløb for det er der jo også mange der gør punkt fire er at adgangen til fastholdelsesfleksjob skal lettes herunder afskaffes kravet om tolv måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår

jo sket et styrtdyk og hvorfor må folk ikke

et meget vigtigt forslag om at ressourceforløbsydelsen skal være på niveau med sygedagpenge og at der ikke skal modregnes for invalidepension og andre ordninger så vi undgår den fattiggørelse der ligger

krav er at ved ansættelse i fleksjob

med fagforeningens forhandlingsret

tak jeg nåede lige akkurat at præsentere de seks krav som jeg håber at ordførererne vil forholde sig konkret til og så skal jeg på vegne af enhedslisten dansk folkeparti

folketinget konstaterer med tilfredshed at regeringen har taget initiativ til præciseringer af lovgivningen om førtidspension og fleksjob folketinget opfordrer regeringen til at vurdere muligheden for at indarbejde de seks forslag til ændringer af lovgivningen som blev forelagt folketinget den ottende november to tusind og sytten

ressourceforløb man kan også starte med at sige går det godt eller skidt der er færre der får førtidspension

kommer i fleksjob ledigheden blandt fleksjobbere

til atten procent jeg tror ikke der er ret mange der kan mene at det her er skidt men jeg

finn sørensen synes er mere interessant at folk er i

i men nej alting er langtfra godt i forhold til den her reform og hvis man mener det

man heller ikke fulgt med med i de forskellige

heller ikke snakket med alle de folk derude der har været umenneskelige arbejdsprøvninger og der har været

der har været noget med folks manglende retssikkerhed og om at folk ikke føler de har haft styringen eller kontrollen over det der er sket og ikke føler at de kan stoppe det de har simpelt hen mistet lysten og evnen til at følge med fordi de egentlig

pænt til og fleksjobbere der ikke føler at de bliver lyttet til når man ansætter dem i fleksjob der er rigtig rigtig mange ting der ikke har virket og der er

som jeg også til enhver tid gerne vil anerkende ikke har været

og som vi er nødt til at tage seriøst

sidste debat for lidt siden men de intentioner jeg sagde der er dem jeg har med i bagagen og det er dem jeg går benhårdt efter når vi nu skal til

det er en evaluering hvor vi har borgerne i centrum men det er også vigtigt for os socialdemokrater

nok bare spørge kommunerne om de gør det godt så vil

sekund i tvivl om der er behov for at kigge på retssikkerhed og klagemuligheder og andet der er behov for at kigge på den tidlige indsats

det kan vi sagtens gøre meget bedre og der er også behov for at kigge på en ordentlig sagsbehandling men en ting som vi ikke har diskuteret endnu og som også er meget vigtig for mig og for os socialdemokrater er et mere rummeligt arbejdsmarked

simpelt hen sørge for at der er endnu mere plads til de her mennesker

på også når jeg snakker med de her mennesker

blandt andre mennesker der er også brug for dem derude

flaskehalsproblemer og der kan man bruge de

mennesker så det er nu vi har mulighederne og det synes jeg også vi skal tage med ind i i den her snak jeg vil sige at jeg nok har

de her forslag og jeg har lyttet til rigtig mange forskellige interessegrupper jeg har holdt rigtig mange møder og jeg

har været allermest interessant for mig er at møde de syge borgere

forleden dag var med på høringen det var en utrolig stærk oplevelse at høre på godt og ondt og det

de oplever og den her reform skal jo gerne ende ud med at de faktisk bagefter kommer og fortæller den gode historie

fuldstændig åben for alle mulige forslag

og alle mulige men jeg lægger mig også op ad at ministeren siger at vi er nødt til at tage en ordentlig

stor respekt for for det her at snakke godt om

gøres bedre vi skal have det

menneske i centrum vi skal have fokus på at give det enkelte menneske et rigtig godt liv og et meget bedre liv det må jo være hele ideen med reformen og

i indeværende folketingssamling vil foretage en præcisering af reglerne på reformområdet

at der kan ske tilkendelse af førtidspension uden forudgående ressourceforløb i sager

er helt åbenbart at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres men også i sager hvor det 2 er dokumenteret at det er helt åbenbart at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres • at det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb at der kan peges på indsatser hvor der er en realistisk forventning om at borgeren kan drage nytte af indsatsen og på sigt forbedre sin situation og blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet for

i et fleksjob folketinget konstaterer at forligskredsen i foråret to tusind og atten på baggrund af den samlede evaluering vil drøfte yderligere justeringer

men nu drejer forespørgslen sig

prøve at forholde sig til nogle forslag der er kommet fra en lang række fagforeninger og forbund og interesseorganisationer som stort kendskab til det her område

så meget meget gerne have at ordføreren

at forholde sig til de konkrete forslag i stedet for at dække sig ind under at der kommer noget evaluering og så videre

ordføreren har jo fulgt det her lige så længe som jeg har og ordføreren har et klart billede af hvordan reformen virker og ordføreren har selv brugt det meste af sin ordførertale på

fejl og mangler der er så jeg synes da godt man kan forvente at ordføreren prøver at svare på følgende er der nogen af de seks forslag som ordføreren kan støtte og vil arbejde for eller er der nogen af forslagene hvor ordføreren på forhånd kan sige

overhovedet ikke have med i det videre arbejde

diskutere alle de forslag der kommer fra almindelige mennesker syge mennesker og andre

lige så vigtige det synes jeg lige så godt vi kan gøre og så kan vi afholde masser af forespørgsler hver eneste gang der kommer et forslag

gider lytte til selvfølgelig er der mange ting i det her

vil have at der skal være flere fleksjob

fra fagforeninger og de her ønsker i i forhold til den overordnede snak

jeg ved heller ikke om det er politisk muligt og engang hvad det koster

at det meste af det her bliver diskuteret

borgernes vilkår det handler om og de konsekvenser lovgivningen har for almindelige lønmodtagere hvis de bliver syge eller kommer ud for en arbejdsulykke det er jo det det drejer sig om og det er også derfor fagforeningerne har engageret sig i det

synes da godt at man kunne forvente at ordføreren med sit kendskab til det her område var i stand til at være lidt mere konkret hvilke af de her forslag vil ordføreren arbejde videre for

forslag hvor ordføreren på forhånd vil sige

have med at gøre eller er det sådan at ordføreren vil tage alle forslagene og positivt arbejde for at de

tror at det allervigtigste for mig nu er

også glad for at herre finn sørensen startede

de intentioner jeg går til evalueringen med

herre finn sørensens fulde opbakning det er så rigtig dejligt at høre det

og når vi får en kæmpestor evaluering på jeg ved ikke hvor mange sider er

jeg vil spørge om hvad koster det og hvor mange mennesker hjælper det

hvor mange spørgsmål og sikkert flere end de synes er sjovt men det er da fordi jeg er

nødt til at være nysgerrig når det kommer til en evaluering det er da både i forhold til hvad ting koster

ved at sådan har herre bent bøgsted det også vi er da nødt til

betyder for de forskellige mennesker så jeg vil garantere

man måske lukke noget af diskussionen

mindre har indkaldt sig selv til et samråd

der er mange muligheder for at få nogle svar ud af ministeren og jeg er

ikke minister og jeg kan da ikke bestemme om man får de svar eller

bare opfordre herre bent bøgsted til at stille alle de spørgsmål

om de her seks forslag

kommet med der er noget der virker fornuftigt i

noget som måske kan komme til at virke lidt urealistisk

så nemt at gennemføre vi erkender blankt at der også

omfattet af nogle forlig

sociale kapitler som giver store problemer der er nogle der måske kan få et fleksjob

omfattet af de sociale kapitler det er måske et af de

jeg har svært ved at gennemskue hvor meget af det som forligskredsen kommer med nu her

de her små

kigge på i forligskredsen det skal stadig væk være sådan at

svært at gennemskue før de præciseringer

organisationer foreslår

arbejdsevnen nedsat til syv timer eller derunder der har jeg tidligere været

fleksjob men det giver nogle problemer hvis hvis man går helt ned

at det er det man også vil afskaffe i

under en time er det så et oplagt tilfælde

have førtidspension eller hvor vil man sætte grænsen for

for konsekvenser de her seks forslag vil

og hvor dyre de vil være hvis man skal kigge alvorligt

gennemføre på grund af økonomien det kan jo sagtens ske

forbindelse men jeg synes ikke

trods alt arbejdet ihærdigt på

de har set lidt på hvad for konsekvenser det vil få af betydning

er lidt forkert hvis man så bare afviser

ministeren om at prøve på at redegøre for konsekvenserne af de her

betydning det vil få fremadrettet hvis man skal se alvorligt

ordføreren sagde at det ville kræve ændringer i

der kolliderede med det hvad skulle

sygedagpengeloven hvor man går over på

afklaringsforløb hvor man har ressourceforløbsydelse

ved godt at herre finn sørensen vil sige at

skal være på niveau med selve sygedagpengene

ressourceforløbsydelsen skal man også ind og ændre på jobafklaringsforløbsydelsen der er den samme som ressourceforløbsydelsen

når man er i et ressourceforløb så skal den ydelse man får der være på niveau med sygedagpengesatsen som jo også er dagpengesatsen og det er jo selvfølgelig fordi organisationerne har set at folk

til en ydelse der er på kontanthjælpsniveau

jo bare om at ydelsen skal være på niveau med sygedagpengene

jeg så vil herre finn sørensen give sygedagpenge det er det

at få ressourceforløbsydelsen og det er der man griber ind

skal man hæve det ene så skal man også gøre

en ydelse der ikke bliver modregnet i ægtefællens indkomst

alle sammen blive enige om at vi skal række en hånd ud mod de borgere som har brug for og vi kan alle sammen blive enige om at vi skal række den rigtige hånd ud til de enkelte konkrete mennesker

været tilfældet vi er alle bekendte med tilfælde hvor syge ledige er blevet grebet af den forkerte hånd og trukket gennem meningsløse indsatser det har selvfølgelig fyldt meget i debatten

det absolut ikke tegner det fulde billede heldigvis

i forligskredsen om at intentionen med reformen er rigtig men der er brug for at præcisere lovgivningen

vi kan undgå de situationer som vi tidligere har

med det forslag

enige om i forligskredsen vil vi jo være med til at skabe klarhed

for det må aldrig være postnummeret der afgør om man kan få tildelt en førtidspension eller ej

det er vigtigt at vi ikke kommer til at træde to skridt tilbage for med førtids og fleksjobreformen mener jeg samlet set at vi har taget et stort skridt frem og nu handler det om at finjustere kursen

som bekendt blev denne reform vedtaget af et bredt flertal under den tidligere srsf regering

og i venstre er der ingen tvivl om at vi tog et rigtigt og nødvendigt skridt fremad for baggrunden var jo at vi desværre var på vej i en forkert retning hvor flere og flere blev overladt til sig selv på en førtidspension så der var brug for at skifte spor flere skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet i

de kan være med det var målet dengang og det skal det fortsat være

for i venstre vil vil vi ikke være med til at give

hvis der er en realistisk mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet

synes det er vigtigt at sætte en tyk streg under realistisk

for vi er absolut på vej i en bedre retning og det er jo helt afgørende for venstre at vi også holder fast

men det er klart at vi hverken kan må eller vil vende det blinde øje til at syge borgere bliver trukket igennem meningsløse indsatser hvor al

der ikke er noget perspektiv

ingen mennesker skal trækkes igennem den ene eller den anden indsats hvis man på forhånd kan se at det ikke giver mening det skal vi ganske enkelt have rettet op på med det samme

glad for at

være med til at skabe klarhed og det kan også være med til at den enkelte borger får den rigtige hjælp hurtigere end i dag

glad for at vi fortsætter ud ad det spor som har givet gode resultater det skylder vi også vores medborgere som kan have store udfordringer for vi må aldrig give

over for mennesker der har en realistisk mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet

jeg slutte af med at sige at der jo er stillet seks konkrete forslag som

udgangspunktet for drøftelsen i dag

indgå i den drøftelse forligskredsen skal have når hele evalueringen foreligger og hvor vi så alle sammen

da bare fortsætte derfra er der nogle af de her forslag som ordføreren kan støtte rent indholdsmæssigt

og at det vil man gerne arbejde videre med det er ikke det samme som at det ligefrem bliver vedtaget i den form det ved vi

vi under ingen omstændigheder tage med enten fordi det er for dyrt eller det ikke er at hjælpe folk eller hvad begrundelsen nu kan være kan vi få løftet sløret lidt for ordførerens holdninger

i forligskredsen hvor vi kan få afdækket

det reelle indhold i hvert enkelt af de her forslag hvad der er op og ned hvad konsekvenserne er

mennesker som vil være omfattet af de her seks konkrete forslag det synes jeg ville være en

seriøs fornuftig tilgang til det

af en lang række organisationer som har arbejdet seriøst med tingene som

hvordan mennesker oplever førtids og fleksjobreformen men derfor fortjener de

set de kan få ved at vi drøfter det i forligskredsen når vi mødes og har

forslag og hvad man så af fordele og ulemper ved dem det kunne vel også være seriøst men jeg kan godt høre

skal vi have med det er ikke det samme som at de bliver gennemført det ved jeg godt

for og imod og finde ud af hvad de koster og alt det overveje om det er noget der skal inddrages man har jo næsten allerede opfyldt det forslag til vedtagelse som dansk folkeparti enhedslisten og alternativet er kommet med så det

det synes jeg absolut er den bedste

de her forslag er jo stillet i i den bedste mening der handler om at vi skal sikre at mennesker

en arbejdsevne kommer tættere på arbejdsmarkedet

sikre at man måske fortsat kan blive på den konkrete arbejdsplads det er jo et andet forslag jeg synes de fortjener at vi går ind og arbejder seriøst med dem

i forligskredsen når vi har det fulde billede af evalueringen af den her kæmpekæmpestore

det har man ikke lyst til at diskutere i offentligheden

som måske har siddet og arbejdet længe med det her

nu har jeg ekstraordinært taget en time fri

og hvor langt vi kan komme for vi ved jo godt der er problemer på

om præcis de her forslag og jeg opfattede næsten herre finn sørensens sådan anerkendende nik

møde der skal være i forligskredsen når vi har den samlede evaluering jeg har sågar haft

møde med repræsentanter for forslagsstillerne til de her forslag

som ikke var helt seriøse altså jeg synes det er indspark til den diskussion vi skal have fremadrettet og det får vi helt sikkert jeg synes bare det skal være på et oplyst grundlag at vi tager den diskussion

det det er der ikke i dag derfor vil jeg ikke kommentere

enkelt komma i de her

hvad ordførerne siger men det at vores hovedordfører

fik noget indholdsmæssigt med jeg mener her er nogle

i månedsvis for at finde frem til nogle af de vigtigste ting så er det vel

men en antydning af hvor det kan bære os

det ene går på et retskrav

siger at hvis man har en arbejdsevne der er nedsat til syv timer eller derunder så skal man have et retskrav på en førtidspension det er jo et helt konkret forslag som vil være et brud

stykke arbejde bag og jeg tager i de forslag med mig når vi skal drøfte

hvis hver eneste ordfører stort set undtaget den socialdemokratiske ordfører som sagde en lille smule

for jeg tror at ganske mange følger

ikke sige lidt om eventuelle

vi mener det og også fordi vi så vil gennemføre det

at stå og sige eller prøve at lokke undertegnede til at vi kunne også og så videre

at ordføreren så kunne bidrage til debatten med at oplyse om for eksempel hvor mange flere mennesker vil det her omfatte

på et tidligere tidspunkt få tilkendt eller selv tilkende sig en førtidspension

interessant at høre hvis ordføreren kunne kunne folde det ud for det kunne da berige debatten jeg har stadig væk det synspunkt at jeg vil tage de her forslag med og få dem bearbejdet når vi mødes i forligskredsen

jeg synes at vi skal

sammen med andre forslag der kan komme i tiden frem mod at vi får den samlede evaluering

timer efterhånden er jo fuldstændig

der er i reformen vi har talt om balancen mellem at dem som kan arbejde

hjælp til at kunne arbejde og som ikke kan skal have en førtidspension i forhold til den konkrete forespørgsel

vil jeg da gerne prøve at give mit bud på

tager dem med at man tager dem ned og får gået lidt mere i dybden med det når man sidder og også har evalueringen

kan jeg selvfølgelig godt på stående fod

konkrete forslag

ville det bedste jo have været at man oplevede en rigtig god kommunal sagsbehandling

at borgerne får et retskrav ulempen er også at når man

at retskravsdelen nødvendigvis som den foreligger i de konkrete forslag er lige til at implementere

sikre de borgere som har brug for

har prøvet på at ville sikre gennem de præciseringer

den tidligere forespørgselsdebat

set være interessant nok at kigge på den del i forhold til

nogen overraskelse at vi ikke i liberal alliance mener at man skal

at gennemtrumfe sine ønsker til løn og arbejdsvilkår gennem lovgivning

til de forslag der ligger så stopper rosen jo så når jeg hører hvad det er ordføreren siger om de forskellige forslag

klare meldinger og det er jo så der hvor mine nakkehår rejser sig lidt

liberal alliance er med i forligskredsen og det vil sige at liberal alliance faktisk har muligheden for at blokere for de forslag

det var det med at hæve

den rolle tilbage de mistede da man lavede reformen for der skete jo det at man skrev fagforeningerne ud af loven fagforeningerne havde jo forhandlingsret på fleksjobbernes vegne i den gamle ordning

og vi mener ikke at det skal være relativt nemt at

en af de allerallerhøjeste ydelser vi har i vores system så der er ingen tvivl om at af de forslag der ligger her

i så mange andre spørgsmål for ellers har vi jo fået udstillet vanskelighederne ved at være medlem af den her forligskreds hvis man gerne vil i den retning som de her faglige organisationer

i hvert fald et parti der melder klart ud at de vil

blokere for at man forbedrer ressourceforløbsydelsen jeg er ked af at høre at det er standpunktet men desværre er det jo en realitet

i fagforeningen hvor vi forhandlede

jeg vil sige at det har været det område jeg har arbejdet med som

de bedste dialoger med arbejdsgiveren om

får det her til at fungere hvordan får vi

kollegerne til at være med til at det lykkes så det ikke går galt hvordan tager vi det hensyn der er nødvendigt til en fleksjobber hvordan indretter vi lønnen så den ikke gør fleksjobberen mere syg og den slags ting og så sagde vi selvfølgelig også hvordan finder vi ud af at lønnen så passer til overenskomstsystemet

fleksibelt system end hvis vi nu

jeg kan bestemt anbefale en decentralisering af de her ting til de lokale fagforeninger det er en kæmpe fordel når man skal etablere pladserne

arbejdsgiverne og fagforeningerne lokalt

og det er ikke stift som ordføreren siger tværtimod det er det mest dynamiske system man overhovedet kan tænke sig på det her område og det giver mange mange flere succeser hvad angår placering af mennesker i fleksjob mange mange flere

meget meget skuffet over at man ikke engang kan give folk der er udsatte et retskrav altså en rettighed

at når man oplever kommuner der ikke lever op til lovgivning igen og igen får man lyst til at snakke om

os mere sikre på at de borgere som ikke kan arbejde kan få en førtidspension når de skal

er kommet med seks forslag til at at forbedre bestemmelserne om førtidspensions og fleksjobreformen

er et utrolig mageløst dokument

og forsøger at påvirke en reform så direkte her

er stadig væk ganske ny men jeg har godt nok aldrig set noget lignende

ikke kun dem der er også fem store kommuner der er kommet med en række forslag til

faktisk vokset en social modstandsbevægelse

den her reform med organisationer som

for dem der er ramt af reformen for eksempel jobcentrets ofre

gruppe efter gruppe efter gruppe er vokset frem i det

afbøde de personlige konsekvenser

oplæst historier fra mennesker der er ramt af den her reform

konsekvenser den har for deres liv deres hverdag og deres familie

partiformænd sociale aktivister politikere kunstnere og alle mulige

vi har nærmest måttet sige nej til nogle der gerne ville komme og læse op af de reformramtes beretninger for at fremvise de konsekvenser

selvfølgelig til inspiration til forligskredsen

overveje at justere den her reform så meget

med jobcentrets ofre næstehjælperne bekæmp fattigdom nu og

også fortvivlet over at hovedevalueringen trækker ud til noget der godt kunne se ud

efter næste regeringsskifte

det skal gøres ordentligt men helt ærligt kunne man ikke speede

reform aldrig har jeg set nogen regering få så meget hjælp

op vi prøver jo alle sammen at komme med gode forslag og de her seks konkrete forslag

nedsat til syv timer skal borgeren vælge mellem ressourceforløb fleksjob

timegrænse det synes jeg er klogt og

fremsat før om det skal være syv timer ved jeg ikke problemet er at det jo kræver en arbejdsprøvning

identificere minimal arbejdsevne og så endelig når folk er halvdøde kan de få deres

adgangen til fastholdelses fleksjob skal lettes herunder afskaffes kravet om tolv måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår det at man ødelagde fastholdelsesfleksjobsordningen var simpelt hen så ærgerligt fordi

i en virksomhed risikerer at miste det det er det der sker i øjeblikket om det så er fordi man troede at

snydt med ordningen ved jeg ikke men den burde genetableres så er der det

det det bliver svært at hæve satsen så meget selv om vi

altså der er jo ikke nogen som helst form for rettigheder og arbejdsmæssige og overenskomstmæssige forhold

tak til det der er så andre ting

man skaffede mulighed for at mødet med sagsbehandlerne bliver

der kommer en individuel tilgang til den enkelte borger

som jeg synes nogle gange virker baseret lidt på kassetænkning

de var deres modstandere

dog alligevel nået frem til nogle justeringer som så er blevet præsenteret tidligere i dag sf synes heller ikke at den justering som vi er nået frem til er helt omfattende nok men ændringen af loven som forligspartierne har præsenteret er alligevel et skridt i den rigtige retning og det er sf

det er på høje tid at folketinget griber ind over for det landslotteri som foregår i dag har personnummeret øjensynlig en afgørende betydning for hvilken behandling den syge borger får skal vi seriøst behandle de seks forslag fra de faglige

kræver det noget mere tid jeg synes det er et seriøst indspark som fortjener at få en grundig behandling og så hænger det jo uløseligt sammen med evalueringen af reformen men jeg må da sige at det er en glæde for mig at læse forslagene de ligger jo fuldstændig i forlængelse af den overskrift som sf har sat for en revidering af loven nemlig at give flere rettigheder til borgerne

er under syv timer skal det så være borgeren selv der kan vælge mellem ressourceforløb

jeg synes det er lidt beskedent jeg synes at syv timer er en ret høj grænse

selv foretrukket fem timer men

nummer to går på at hvis kommunen ikke inden fem år kan afklare borgeren så skal borgeren kunne vælge mellem revalidering fleksjob ressourceforløb eller førtidspension det siger jeg tjek til jeg synes måske igen

nogle stopprøver om jeg så må sige ind noget tidligere men ellers tjek til forslaget det tredje forslag går på at borgeren selv skal kunne søge om ressourceforløb og dermed også kunne klage over det

fjerde er at adgang til fastholdelsesfleksjob skal lettes ubetinget tjek til den

nemlig at ved ansættelse i fleksjob skal løn og ansættelsesforhold fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer og i øvrigt følge løn og ansættelsesforhold som fastsættes i de kollektive

tjek til den

ressourceforløbsydelsen skal på niveau med sygedagpengene det kræver at vi ser en nærmere beregning

hvor mange penge det vil komme til at koste

indgå i den prioritering vi har for vores økonomiske politik

da ikke på forhånd afvise det men jeg skal godt nok lige se på hvor meget det kommer til at koste så det sætter

og sikkert også godt er klar over at det sjette hak kræver nogle nærmere økonomiske vurderinger

nu hørte jeg jo ordføreren under den tidligere forespørgsel sige at vi arbejder inden for den økonomiske ramme der nu ligger for reformen af førtidspension og fleksjob er det ordførerens vurdering at der er plads til at indfri de krav

den økonomiske ramme der ligger for reformen

var økonomien i det der var det drivende

sige for sfs vedkommende at vi ikke er startet med at sige at nu vil vi spare nogle penge på området og så finder vi værktøjerne til det bagefter

her er der så indlysende nogle borgere

vi synes ikke det er optimalt at syttentusind mennesker i to tusind og elleve fik tildelt førtidspension det svarer til en tredjedel af en fødselsårgang

sender ud af arbejdsmarkedet det er da ikke en værdig måde at behandle de mennesker på

det for mig ikke først og fremmest om at der ville komme en økonomisk gevinst ved at de mennesker kom i arbejde det handler om at det

om året på et sundhedsvæsen og heldigvis betyder det da også at det unge

menneske på tredive år der kan få en psykisk lidelse har en chance for at kunne komme ud af det og derfor ikke skal have

når nu jeg hører sfs ordfører komme med nogle rigtig positive tilbagemeldinger

at jeg så spørger om

nu er plads til det inden for den økonomiske ramme

i en anden rolle er jeg transportordfører

så mange mennesker der kommer til skade og så indsætter vi hastighedskontroller rundtomkring

giver det også penge i kassen og det bliver så opført på statsbudgettet og der nogle mennesker der siger nu gør i det fordi i vil have penge i kassen det gjorde vi altså ikke vi gjorde det for at undgå at folk kørte sig ihjel og kom til skade så giver det også et økonomisk overskud men det var

nødt til at gå på kompromis med de sparemål

udsatte og syge danskere som i tusindvis i øjeblikket er fanget af den her reform kan komme ud af det

sårbare og udsatte mennesker en hjælpende hånd

de kommer ind på arbejdsmarkedet derfor er det for sf en succes at vi har fået mange minifleksjob for sf er det en succes

det her handler om at give borgerne nogle nogle rettigheder det handler også om at kommunerne

jo se at et andet medlem af folketinget på et tidspunkt sagde at man ikke ville påtage sig borgmesterposten i københavn fordi man ikke ville tvinges til at piske de arbejdsløse og sende dem ud og rydde

fælled for pileurt det er en meget synes jeg jeg begrænset måde at se politik på jeg ser det som en mulighed

i kommunerne har mulighed for netop at komme borgerne i møde

hvis det er sådan at man er nødt til at gå på kompromis med sparemålene for at sikre de udsatte danskernes ve og vel er sf så klar

mere generelt er der noget som helst der ville gøre at sf

tilføre det her flere penge det ligger bare ikke i det forlig men herre torsten gejl kunne da

om et eneste sygt menneske her i landet vil få det bedre af at sf trådte ud af forligskredsen

hvis alternativet i københavn måske havde så meget politisk mod at man påtog sig borgmesterposten

med til at gøre livet lettere for de syge og sårbare

det kan ikke lade sig gøre det er fysisk umuligt

ikke gammel men mangeårig fagforeningsmand

at sige allerede når man går ind i kredsen at her er nogle kernepunkter for eksempel de her ting

hele ni og halvtreds forbund og

område fordi folk bliver apatiske for det

systemet er så hårdt at man næsten ikke kan gå op imod er der trods alt nogle der

kunne vi ikke få det lavet om gør det også indtryk på en en mangeårig fagforeningsmand at så mange har keret sig

organisationer men også de der sociale bevægelser

langt hen ad vejen har både min støtte og min opbakning og jeg deltager i deres arrangementer jeg synes det er godt at se folk sætte sig til modværge

klart at når man bliver udsat for et pres

man kan organisere sig og sige fra det er jo på alle mulige måder godt det

at lave en sammenligning med før var det her med at sf som en del af et forlig

en borgmesterplads i en kommune for at holde hånden under i

sang fra de varme lande inde på et kontor ved siden af at man

her forligskreds og i dag har vi præsenteret konkrete ændringer i tre lovparagraffer som gør livet lettere og stiller den svagt

det ganske land og nu er københavn jo ikke det eneste sted der sker

jeg vil gerne fremhæve min egen kommune silkeborg kommune hvor enhedslisten og

øvrige venstrefløj har været med til at lave nogle rigtig rigtig gode løsninger det er vel lige så vigtigt at

hvordan har ordføreren tænkt sig at vi efter et valg sikrer at den her forligskreds kan

så sf og andre kan bruge det flertal der sandsynligvis også vil være med en ny regering i stedet for at holde fast i en forligskreds

i forhold til at behandle deres syge og sårbare borgere og netop den kommune hvor både enhedslisten og alternativet i den grad profilerer sig på det men

alverden skulle det dog forandre hvis sf trådte ud af den

bare en gang snak det ændrer da ikke noget som helst

forliget bliver bare en lille smule større ved at sf træder ud det ændrer da ikke noget som helst apropos min fortid jeg ser tværtimod sf som tillidsrepræsentant for de syge og de sårbare inde ved forhandlingsbordet det er der tingene flyttes

rede for de synspunkter jeg

her efter mange timers god debat

skyld også herre bent bøgsted for at have sat den her vigtige diskussion

er at vi i danmark har

der kun er en tillidsmand

som jeg tror var en ubevidst fejl fra

de partier der sidder i forligskredsen som

der er forskellige politiske holdninger til det der var vel også en årsag til at den daværende

lave en bred politisk aftale det kan man jo mene meget om

det var klogt at fru mette frederiksen

gør det rigtig rigtig holdbart og generelt er det gode svar når man skal lave længerevarende aftaler at lave brede aftaler

for et godt samarbejde om om det her tema som bestemt er vanskeligt og hvor vi jo også

var herre torsten gejl meget bekymret for om

at herre torsten gejl tager pænt imod det jeg siger forstået på den måde at

føre til ændringer og præciseringer som så kan fremsættes i næste folketingssamling og det er ikke med henblik på

og nitten eller i slutningen af og nitten det er med henblik på

to tusind

så derfor er der heller ikke nogen forsinkelse fra min side i det her man fik det indtryk da herre torsten gejl havde holdt indlægget at vi sidder på hænderne at vi er fuldstændig argumentresistente vi forstår ingenting det vælter ind med råstegte duer på vores bord og hvorfor spiser vi så ikke fordi vi faktisk jeg torsten gejl nu har bestræbt os på at få et oplyst grundlag

herre torsten gejl normalt når han holder større indlæg og deltager i politiske møder med mig sætter stor pris på

har den endelige evaluering men lad det være det vender vi jo tilbage til men herfra

venstres ordfører

jeg sagde at vi kommer til at forhandle det her i løbet af foråret så er det min klare forventning og forhåbning at vi kan fremsætte et lovforslag i oktober som kan vedtages i efteråret to tusind og atten og som kan træde i

to tusind og nitten det er det vi går efter og det er der

noget som helst om hvordan de forhandlinger kommer til at foregå blandt forligspartierne jeg afslører ikke nogen hemmelighed ved at sige at jeg tror er forskellige holdninger det er jo det kan man sige

gerne have forligsforhandlingerne herned i folketingssalen

det må vi jo diskutere med hinanden men jeg er helt overbevist om at forligskredsen selvfølgelig bliver enige om de initiativer som der måtte være brug for og som kan træde i kraft

vi kan godt lave noget undervejs af det vi ved fungerer vi behøver ikke at vente på

til at vi har flyttet lidt undervejs men

måske har været minister i mange år og i mange

interesseorganisationer og så mange spontane bevægelser reagerer på noget man laver det må da gøre et vist indtryk selv om

jeg mener hvorfor kan der på det her område ikke laves noget af det vi ved der virker for eksempel det

christian juhl nu begynder at postulere at jeg slet ikke vil forholde mig til noget eller gøre noget som helst

hvis man har dokumentation og bevis for noget så

få uger før der kommer en evaluering

os væsentlig klogere end vi er i dag

set bare det jeg synes er lidt

det er logik for alle der arbejder lokalt med arbejdsmarkedet at hvis man hjælpes ad med tingene

fungerer det mere fleksibelt og bedre og man finder lokale løsninger

er da i hvert fald kvalitet at tjene på det

christian juhl eller det var til

og jeg synes også det er et arbejde der fortjener

enhedslisten der skal beslutte hvornår vi skal beslutte os for hvilke initiativer vi ønsker

ikke kommet endnu enhedslisten har endnu ikke halvfems mandater og jeg vil også arbejde til jeg måtte dø for at

her i i de seks udspil der er kommet fra foreningerne

vi nu er der hvor vi er synes synes jeg godt at man kan nøjes med bare at tage mit svar for gode varer nemlig at jeg vender tilbage med en økonomisk beregning ud fra de

sige hvordan jeg har oplevet dagens debat

det håber jeg heller ikke de andre ordførere gør nogle gange kan vi godt føle når vi har

vi har haft ordet mange gange og stillet spørgsmål og gjort ved

en meget god debat men jeg tror vi skal passe lidt på

hvis vi nu kigger lidt realistisk udefra og ind på det der er foregået her i dag og vi prøver at sætte os i

er det jo meget meget lidt konkret disse mennesker har fået med hjem jeg tror de

og venter på hvornår der er nogen der gennem handling

situation seriøst det eneste vi har fået er en mundtlig orientering kan man vel nærmest sige og en meget fåmælt pressemeddelelse og et forslag til vedtagelse om at nu kommer forligspartierne med

i hvert fald som det er fremlagt og hørt med mine ører betænkelig meget ligner det der står i loven i forvejen og så kan man spørge sig selv

ikke er med i forligskredsen vil gøre

når de bliver jagtet rundt i meningsløse og ofte skadelige praktikker og ressourceforløb

de føler at de er fuldstændig forsvarsløse over for det og når de ikke har nogen konkrete håndtag at hive i

vi kigger på den seneste debat om

var faktisk et parti der forholdt sig til dem alle sammen og derudover var der et parti der forholdt sig til nogle af dem ud over

sf der satte hakker ved fem af forslagene og spørgsmålstegn ved det sjette

det liberal alliance der kunne se en eller anden idé i det her med retssikkerhed til borgeren og ellers skød

det man sidder tilbage med

det ville være dejligt hvis det kunne lade sig gøre ingen tvivl om det men den her forspørgsel har handlet om

på at komme med nogle konkrete meldinger på de forslag der er kommet udefra

hvis vi som medlemmer af folketinget forholder os til borgernes konkrete forslag til hvordan vi

så er der en diskussion om at være med i et forlig og ikke være med i et forlig jeg vil bare sige det på den her måde

hvis alle partier i det her folketing

vi ikke kommet dertil hvor vi er i dag for der sker jo det at når man er

skal man også forsvare det forlig det er et princip som vi anerkender i enhedslisten og det er jo derfor vi ikke bare opter ind i et forlig og så går og skælder ud på det bagefter man må respektere det forlig man går ind i

skal man for eksempel forsvare den spareramme der efter vores opfattelse i allerhøjeste grad er ondets rod og har været en større drivkraft end nogle

hvis ikke vi havde haft

haft nogle kommuner der turde sige fra

vi havde haft en lang lang række fagforeninger der har sagt

nok nu skal der ske konkrete ændringer til beskyttelse af vores medlemmer vi ser frem til det videre arbejde med det her tak